medlem af folketinget herre per clausen

med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om kommuners adgang

jeg skal høre om der er nogen der ønsker at optage dette

til vedtagelse nummer v syv og fyrre

forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv og fyrre af flemming møller mortensen

afstemningen for stemte tre og firs

til vedtagelse nummer v ni og fyrre af johan

annette vilhelmsen finn sørensen og

afstemningen slutter for stemte halvfems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

jeg skal høre om der er nogen der ønsker at udtale sig det er ikke

dermed er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi

at udtale sig

for stemte ni og halvtreds

gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget

der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

ændringsforslag nummer syv af et mindretal

for stemte otte

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer otte ti stillet af det samme mindretal som forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni

tiltrådt af et flertal i udvalget minus enhedslisten de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tretten af et mindretal

for stemte otte

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fjorten stillet af samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer femten til sytten tiltrådt af et flertal i udvalget minus enhedslisten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

søværnet og flyvevåbnet det betyder også at det siden nitten otte og fyrre har været forudsat i lov om hjemmeværnet at medlemmer af hjemmeværnet efter nærmere bestemmelser kan opbevare våben i hjemmet udviklingen har gjort at hjemmeværnet i dag støtter samfundets samlede beredskab

det gælder både varslede og uvarslede opgaver og typisk uden våben terrorhændelserne den fjortende og

på den baggrund er det min opfattelse at vi bør afvente resultatet af det igangværende arbejde som hjemmeværnet har sat i værk og at det fremsatte forslag fra enhedslisten

inden for de sidste tre år af indbrud i private hjem hvor hjemmeværnsvåben er blevet stjålet

er egentlig hvorfor skal de her våben ikke bare fjernes med det samme

og så skride til handling når vi har set at der gang på gang er problemer med håndteringen af de her våben i private

er der i de senere år taget en række skridt til at styrke sikkerheden omkring det jeg synes det er naturligt oven på begivenhederne i københavn at man fra hjemmeværnets ledelse har set på om der er yderligere skridt man kan tage man har derfor indført nogle midlertidige foranstaltninger og man vil komme med konkrete bud på hvordan man kan øge sikkerheden fremadrettet

jeg har tillid til at det samarbejde der pågår mellem hjemmeværnet og politiet og også forsvarets efterretningstjeneste vil kunne føre frem til at vi får en styrket sikkerhed omkring våbnene til gavn for hele danmark og selvfølgelig også

det er jo ikke første gang man har de her problemer der har gennem årene været mange problemer med hjemmeværnets våben derfor undrer det mig bare hvorfor ikke skride til handling hvorfor ikke træffe en beslutning hvad er baggrunden for at ministeren er i tvivl om at det ville stille danskernes sikkerhed bedre hvis vi fik de her våben ud af

sådan at vi kan have et velfungerende hjemmeværn der kan løse de opgaver de bliver stillet både i de tilfælde hvor

i stedet for at være negativ over for de skridt der nu bliver taget

burde enhedslisten bakke op og sige det er godt at vi på den ene side kan have et velfungerende hjemmeværn og på den anden side også strammer yderligere op på sikkerheden

derfor er det ikke sådan at man bare kan sige at hjemmeværnet alene skal kunne udføre opgaver uden våben det skal de også kunne men hjemmeværnet er bygget op om

i situationer hvor man er ubevæbnet og at der også kan være situationer hvor det er fornuftigt at man er blevet trænet i at anvende våben fordi

til udlandet og på den måde løse sin opgave hvis det er det man skal derfor

er det nødvendigt at våbnene ligger i hjemmet også på en skydebane kan man udlevere våbnene når de

ideen med at de skal ligge i et privat hjem med den store risiko der er ved det prøv at komme

ét eksempel herre minister det her det her er

en samfundsmæssig stor opgave til gavn for os alle sammen og det er at indrette hjemmeværnet på en måde så vi både passer rigtig godt på våbnene og samtidig også gør det muligt for alle de frivillige frivillige mennesker at træne på en

i nogle tilfælde kan det give mening at der er våben i hjemmet i andre tilfælde bliver de opbevaret centralt det der er hovedbudskabet i dag er at hjemmeværnet netop nu er i gang med at se på

det gør man i samarbejde med politiet det gør man i samarbejde med forsvarets efterretningstjeneste og jeg afventer den redegørelse der kommer fra hjemmeværnet

vi har nogle dygtige hjemmeværnsfolk der gerne vil gøre et godt stykke arbejde for danmark og man er netop nu i gang med at se hvordan det kan gøres endnu mere sikkert

det her beslutningsforslag er fuldkommen ude af proportioner og det er jo helt tydeligt

at der er mere end fire tusind hjemmeværnsfolk

der kommer i de forkerte hænder

kommer i de forkerte hænder er ikke på grund af et indbrud men på grund af et decideret røveri

mere end to hundrede våben der blev røvet fra antvorskov kaserne og jeg

beslutningsforslag fra enhedslisten

skal fratage forsvaret alt hvad der hedder våben

de mange gode fredelige opgaver i

krigstid kan og skal de mobiliseres derfor er det rart at de både er våbentrænede og

derfor er vi helt trygge ved hjemmeværnet vi er trygge ved at de opbevarer deres våben som de gør

det her beslutningsforslag fra enhedslisten som jo bare er et skridt i den retning de vil det er

og hvis vi afskaffede alle våben i hele verden og eventuelt satte blomster i løbet

der er både knive og meget andet venstre afviser

eksemplet med det stjålne våben der blev brugt ved terrorangrebet i københavn ikke et enestående

stjålet fra private hjem i flere af tilfældene har der været tale om stort sløseri og jeg må sige at argumentet om at kasernernes våbenlagre er dårligt

våbenlagre på kasernerne bedre ikke et argument for at have

efter et forfærdeligt terrorangreb i københavn hvor et hjemmeværnsvåben er blevet brugt

ikke på tide at handle hvorfor ikke handle på det her hvorfor ikke tage terrortruslen seriøst

fra lovlige stensprængninger og så videre så problemet med terrorister

at de får de våben de desværre skal bruge og jeg jeg mener stadig væk at et

våben for meget men jeg mener omvendt også at

de andre sammenligninger såsom våbendepoter

såsom at at pet

har de folk de skal bruge vi så jo at pet

forhindrede den helt store terrorhandling inde på kongens nytorv ved jyllands posten så der er mange efterforskningsmuligheder

der er desværre mange våben som er meget værre

desværre ser at der har været indbrud i store våbenlagre så jeg må indrømme

ligger et våben et sted ad gangen når man passer rigtig godt på dem at der så desværre er sket

især i den her situation skal man igen tænke på at det våben

at tyskerne rullede hen over grænsen som vi ser i de her historiske film for tiden vi lever i to tusind og femten i hvilken situation er det nødvendigt at have våben liggende hjemme i skabet jeg forstår det ikke jeg forstår ikke

at det at der er mange andre muligheder for at slå mennesker ihjel gør at så kan man også godt være løsagtig med våben og bare have dem ude i fire tusind forskellige

så har vi den situation at så har vi dem det har vi jo ikke hvis man først skal hente

der er jo mange ting vi ikke har kunnet forudse som er sket alligevel så jeg er egentlig tryg ved at våbnene bliver ude hos hjemmeværnssoldaterne og der må vi sige

se nærmere på hvordan vi kan gøre det anderledes i fremtiden håndtering og opbevaring af hjemmeværnsvåben har fyldt meget i debatten og fra socialdemokratisk side er vi rigtig glade for at hjemmeværnet tager den her opgave meget alvorligt

besluttede hjemmeværnsledelsen i samarbejde med relevante myndigheder herunder rigspolitiet at iværksætte en undersøgelse af hvordan sikkerheden

opbevaring af våben på bopælen kan forbedres hjemmeværnet hjemmeværnet iværksatte også en kontrol af

hjemmeværnet samtidig at indsamle samtlige våbenlåse og opbevare dem på centrale opbevaringssteder en beslutning som vi socialdemokrater egentlig synes er meget fornuftig

er det vigtigt at pointere at ammunition ikke må opbevares på privatadressen men på depoter rundtom i landet og at våbnene skal opbevares i sikrede våbenskabe når hjemmeværnets undersøgelse er slut

i den forbindelse håber jeg rigtig meget at vi kan opnå bred politisk enighed om om en permanent løsning for opbevaring af hjemmeværnets våben jeg mener derfor også at det er en anelse forhastet hvis vi nu skal til at

beslutning om at fjerne hjemmeværnsvåbnene fra hjemmene inden den her undersøgelse er fremlagt derfor er det vigtigt at vi går nuanceret og grundigt til den beslutning som vi skal tage så vi opretholder et fleksibelt og effektivt beredskab på den baggrund støtter vi ikke enhedslistens forslag men ser frem til den drøftelse der kommer

danskernes sikkerhed der var jo ikke i forbindelse med terrorangrebet hjemmeværnsfolk der var bevæbnet på gaden der var ubevæbnede politihjemmeværnsfolk på gaden de havde ikke brug for deres våben ved terrorangrebet til gengæld var det et af hjemmeværnets våben der blev brugt til at slå mennesker

i københavns gader så jeg kunne godt tænke mig at høre fra socialdemokraterne hvad er argumentet for ikke at gå til handling nu

sikre danskerne bedst muligt ved at fjerne de her våben fra de private hjem

så derfor er det jo ikke et fuldgyldigt våben

lavet en kontrol af våbenopbevaring og man igangsætter en undersøgelse som vi skal diskutere

når vi afviser det her forslag er det jo også fordi den undersøgelse pågår og derfor skal vi have den politiske drøftelse derefter

ville jeg egentlig rigtig gerne have at enhedslisten også

og at vi kunne lave en permanent løsning hvor vi var en stor fælles kreds der var

er det en utilstrækkelig og desværre midlertidig løsning man nu har valgt som ikke fjerner muligheden for at de her våben kan blive stjålet men jeg må også sige at jeg hørte et eneste argument fra den socialdemokratiske ordfører for at det er vigtigt at have de her våben liggende ude i de private hjem

kan vi høre fra hjemmeværnet selv at det ikke var nødvendigt

hvis man skulle have hentet bundstykkerne før operationen og hvis man skal hente bundstykkerne på et depot

i et skab i et privat hjem hos fire tusind mennesker

jeg sige må jeg ikke godt få lov til også at levere mit våben

jeg ikke i døgndrift skal gå og tænke gad vide om der nu kommer nogen og stjæler det vil fru annette lind ikke godt give mig bare et argument at gå ud af døren med for hvorfor i alverden de våben skal stå i private hjem altså vi er vel enige om at jo færre våben vi har

uanset hvor de står des bedre

kan man jo tage sine våben med samlet derhen hvis man skal til udlandet skal man jo alligevel planlægge rejsen og så kan man jo også nå at

så er det

for at undgå et nyt terrorangreb men det betyder selvfølgelig ikke at vi skal være ligeglade med hvordan hjemmeværnet opbevarer

våben det skal vi ikke det er godt at man ser tingene efter i sømmene og undersøger alle muligheder for en sikker opbevaring af våbnene men total fjernelse af våbnene er ikke en løsning vi ser omvendt en styrkelse af hjemmeværnets mulighed for at stille med våben som en mulighed for at styrke danskernes tryghed i en terrortid hjemmeværnet er en hæderkronet institution som vi skal være stolte af

i bogstaveligste forstand en krig at oprette hjemmeværnet hjemmeværnet giver danskerne ekstra tryghed og løser mange opgaver på forbilledlig vis vi skal værne om hjemmeværnet og vi skal ikke gøre deres arbejde besværligt og umuligt hvis vi gør det risikerer vi at folk mister interessen for hjemmeværnet og vi mister det som tog en krig at skabe det må vi selvfølgelig

i et overraskelsesangreb så kan have behov for våben

behov for at komme hurtigt til sine våben men det kan også være i træningsøjemed

man kan komme ud på skydebanen uden at

køre uoverskueligt langt så der er masser af argumenter for at det er praktisk

det sikrer vores tryghed at hjemmeværnsfolk har adgang til deres våben i hjemmet og de argumenter er blevet

af mine kolleger adskillige gange så mit spørgsmål til enhedslisten er hvad er det for en del af det i ikke kan forstå

fantasi til at forestille mig men lad os nu sige at det var

en tænkt situation hvilken funktion skulle det våben uden bundstykke og uden ammunition så have have hjemmeværnet er jo da nødt til at samle folk under alle omstændigheder

bekæmper en eventuel fjende som fru marie krarup kunne forestille sig og det kan man jo

derfor skal der være en organisering i et hjemmeværn og derfor er det fornuftigt at samle våbnene så risikoen ikke spredes ud på fire tusind private hjem med så farlige våben som

skal have deres bundstykker hjemmeværnet skal have våben der kan

har vi også været kede af den her ordning men vi har forståelse for at man har brug for at undersøge om man kan forbedre sikkerheden vi synes det er en lidt klodset måde at gøre det på for

på længere sigt er der klart behov for at hjemmeværnet har våben der kan bruges

kan få udvidet sine beføjelser til at stille med våben netop nu hvor vi lever i en

at man ikke får det samlet ind og får sikret det et sted hvor man fire og tyve timer i døgnet

tusind mennesker skal tage det ansvar

risikoen for at de våben bliver stjålet det øger risikoen for at vi har våben cirkulerende rundt i vores samfund hvad er det

på præcis samme betryggende vis hvis de ikke er i private

år været skeptiske over for privat udlevering og opbevaring af våben i hjemmeværnet dels fordi

eller brugt til ting der ikke var tilsigtet da vi imidlertid ved at det er en diskussion som man også tager meget alvorligt i hjemmeværnet og at hjemmeværnets ledelse derfor har iværksat en egentlig undersøgelse af området vil vi afvente undersøgelsen før vi tager endelig stilling vi kan derfor ikke støtte

at der skal ske noget faktisk tværtimod vi kunne høre på dansk folkeparti at man ønsker at bundstykkerne skal gives tilbage igen altså sådan at vi har status quo måske ligefrem flere våben kunne man høre fra dansk folkeparti der ligesom venstre argumenterede for at våben var bedre at have i private hjem end i depoter jeg er så spændt på

om det også gælder for panserværnsraketter og granatkastere men det

høre fra de radikale er hvorfor ikke bruge

stillet et forslag hvorfor ikke skride til handling nu risikerer vi ikke

det

omkring store begivenheder omkring omkring

i de opgaver som man er ude i og

vi svært ved at se begrundelsen for at

skal have et bevæbnet hjemmeværn det er jo en institution fra den kolde krigs tid hvor man godt ville styrke det folkelige forsvar

som man jo arbejder efter det er jo ikke en invasion

der er truslen imod danmarks sikkerhed truslerne ligger andre steder og derfor er de der klassiske hjemmeværnsopgaver

at få bundstykkerne fjernet fra de våben der er derhjemme det synes jeg er et godt initiativ det skal hjemmeværnet have ros for efter

hvad hjemmeværnet kommer frem til i den undersøgelse de er i gang med i stedet for at vi skal køre det her forslag

men som sagt er vi fuldstændig enige i at der ikke er nogen

i forbindelse med terrorangrebet kunne se at det var problematisk er

støtte forslaget fra enhedslisten nu vi var lidt inde på det i forhold til diskussionen med de radikale

to en halv måned efter terrorangrebet i københavn rapporten er ikke kommet endnu

lægger op til at ville blokere en beslutning om at fjerne våbnene hvorfor ikke gå i folketingssalen og bruge et eventuelt flertal vi kunne skaffe sf og enhedslisten og måske regeringspartierne

ikke har noget som helst her går sf ind

gået i gang med det her i stedet for at køre en front imod sf og regeringspartierne synes jeg da at enhedslisten skulle støtte en indsats for at de bundstykker

stadig væk skal fjernes fra hjemmene man kunne jo høre at der

der har en helt anden tilgang til det

vigtigere at gå ind i den kamp i stedet for at køre det her paradeforslag som man gør

også har gjort sig og respekt for det spørgsmålet er alene hvad er det så for en konklusion man drager og hvilke konsekvenser skal det

at erhverve sig våben som så anvendes til et andet formål

og det er sket både med privat opbevarede våben og det er sket med våben fra våbenlagre og det vil sikkert ske igen uanset hvor godt man indretter sig med våbnene fordi det jo har vist sig i historien at de der ønsker

er så hvordan gør vi det så vanskeligt som muligt og der har vi noteret os at at hjemmeværnet har taget initiativ til at fjerne bundstykkerne

begå tyveri flere steder for at erhverve sig et våben der duer det er en udmærket manøvre i en periode hvor man finder ud af hvordan

men risikoen for at våben kan stjæles er bestemt også til stede

våbenlagre der er endda mulighed for at der kan stjæles flere våben på en gang så det kunne næsten være en betænkelighed her så vi respekterer altså at der er en vurdering i gang som på et tidspunkt fører frem til en konklusion om

som udgangspunkt at et hjemmeværn skal have mulighed for

adgang til våben og det skal også være en hurtig adgang hvis det er nødvendigt man kunne

ikke kunne bruges andre ressourcer end politiet i forskellige opgaver hvis det havde været muligt at indsætte enten soldater eller hjemmeværnsfolk

det godt være at vi havde styrket beredskabet og at de vagter havde været der som skulle være der i stedet for den situation vi nu er i hvor man

så der er flere overvejelser at gøre sig i kølvandet på det og skal vi

sikre at de har adgang til våben hvis

brugt våben men man skulle ikke bruge våben for de hjemmeværnsfolk

var politihjemmeværnsfolk der var ubevæbnede med bløde hjelme og gule veste og

have stor ros for men de havde ikke brug for automatrifler

da slet ikke brug for at deres automatrifler lå derhjemme så de var

automatrifler og hvor desværre et af dem er blevet brugt i

i skydning og har udmærkede våben til rådighed

der skulle indgå i en sådan bevogtningsopgave som vi så da vi skulle beskytte jøderne i københavn

hjemmeværnsfolk med våben eksempelvis til bevogtningsopgaver sådan at man

på politibetjente som

baggrund for den kedelige situation der var derfor peger vi på at man i fremtiden kunne overveje en mere aktiv anvendelse af andre kræfter end politiets og så skal man se skal vi sige opbevaring af våben i det lys derfor vil vi ikke være med til beslutninger nu

tale om sløseri altså at

at der er en god sikkerhed

mangel på sikkerhed og sløseri der førte til at der var en automatriffel i omløb som så kunne falde i hænderne på en terrorist som selvfølgelig ene og alene er ansvarlig

våbenlager er det ikke

man tror mere på en spredning eller en samling

jeg konstaterer bare at fra et våbenlager kan der stjæles flere våben på én gang

om vi er uenige om det er altid beklageligt når det lykkes nogle at erhverve våben de ikke skulle have

forsøgt at sige her det tror jeg aldrig vi under nogen omstændigheder kan forhindre

om vi vil have et hjemmeværn der altså har en mulighed for at være hjemmeværn og agere som hjemmeværn

privatpersoner der skal passe på fire tusind våben ville det da være meget sikrere at samle dem og have et antal professionelle folk til at passe på de her våben i stedet for

i hvert fald føle mig mere sikker som borger i danmark at de våben ikke kom i omløb

opbevaret samlet og under professionel

ligge ude i private hjem vi har jo set konkrete eksempler på at det er galt og der findes ikke ét argument for at man hurtigt skal have fat i sit våben der findes ikke ét argument

jeg siger bare at det jo ikke er løsningen at sige

man forhindrer tyveri af våben fordi de er

et våbenlager det viser historien meget meget tydeligt og derfor synes jeg det er meget fornuftigt at afvente den undersøgelse

den gennemgang som hjemmeværnet selv er i gang med og så tager vi stilling til det

for hjemmeværnet hjemmeværnet yder jo en stor frivillig og samfundsmæssig indsats som er til stor gavn for vores fællesskab de løser en række vigtige opgaver som vi alle sammen bør påskønne påskønne og vi skal også sørge for at hjemmeværnet bliver ved med at være velfungerende vi sender hjemmeværnsfolk ud i verden

jeg har selv haft lejlighed til i odense at møde nogle af dem og de gør en kæmpestor forskel hjemmeværnet løser opgaver både med og uden våben og

folkeparti har vi altså stor tillid til at disse våben

opbevares på en sikker måde

er det vigtigt at det går hurtigt vi er trygge ved at

godkendt udvalgte hjemmeværnssoldater til at opbevare et personligt våben

ønsker jo at nedlægge hjemmeværnet ligesom de også ønsker for en stor del at nedlægge militæret og derfor

beslutningsforslag helt ude af proportioner

åbenlyst at hjemmeværnsfolkenes våben

på baggrund af et våbenrøveri foretages der pt en kontrol af om sikringen

så sikker som muligt det skal selvfølgelig fortsætte der stjæles flere våben fra våbenlagre på kaserner våben kan købes og smugles ind og hvis en terrorist vil skaffe et våben kan

jo også ske ved tyveri andre steder fra så vi er kraftigt imod at fjerne våben fra hjemmeværnssoldaterne og vi er lodret imod enhedslistens

vi har en situation hvor et af de våben der lå i

hjem blev brugt ved terrorangrebet i københavn

for de sidste tre år ni tilfælde af automatvåben der er blevet stjålet fra private

øverst og så prioritere at få

den bedst mulige beskyttelse og få fjernet de her våben fra de private

der bliver stjålet våben i private hjem

men at det betyder at man har lyst til at fjerne alle våben fra hele hjemmeværnet har vi simpelt hen ingen forståelse for jeg tror ikke man skal være blind for at vide

nu hedder at selvfølgelig

gerningsmanden til attentatet i københavn

de våben for så havde han jo bare anskaffet sig dem på anden vis

man skal lave den slutning at man siger at hvis ikke

er tilfældet jeg tror at den gerningsmand var så opsat på at lave et terrorangreb at uanset hvordan

skulle han nok vide at få fat i de våben

i københavn hvor der er

ingen kan være tjent med at en stor del af den regning der skal betales efter terrorangrebet i københavn står politiet for selv at skulle betale der har vi lagt åbent frem at vi synes der skal

vi synes det er forkert at der siden to tusind

man i stedet burde få flere politibetjente til at løse de opgaver så jeg tror

at sikre danmark mod terror

partier som også i forhandlingerne har ønsket at finde penge andre steder vi har sagt

og fodrer hunden med dens egen hale vi kan sagtens gå ind og kigge på andre områder hvor

hvad vi kan et skridt er at fjerne bundstykket det er fint

skridt er at sige at skal være ammunition i hjemmet det er fint men hvorfor i alverden skal våbnene

det våben stående derhjemme det er kun med til

øge risikoen for at vi har ulovlige våben i vores samfund og er vi ikke enige om at det skal vi prøve at minimere maksimalt

ingen grund til at snakke udenom hele tiden

hvilken konkret situation er der behov for at der står et våben som kan stjæles

kom til ved en fejl systematisk at overdosere

havde store vidtgående konsekvenser der

mistede livet på baggrund af den overdosering betyder det at man skal stoppe med at give kemomedicin til alle kræftpatienter i hele danmark fordi der var de her problemer på ouh

der må jo være fornuft stadig væk i den politik der bliver ført og det forslag som enhedslisten har lagt frem i dag må man bare konstatere ikke

fornuftigt og det har hele folketinget nu stort set været næsten enige

man gøre derhjemme eller det kunne man i hvert fald indtil bundstykkerne blev taget det synes vi faktisk har en værdi vi synes det er vigtigt at man passer på hjemmeværnet

synes at der er en eneste god ting forbundet med vores hjemmeværn det må så være enhedslistens holdning men vi synes det er rigtig rigtig vigtigt for danmark at vi har et hjemmeværn og derfor ser vi heller ingen grund til at fjerne våbnene

hjemmeværnsvåben i private hjem

det sker at hjemmeværnsvåben ender i hænderne på kriminelle faktisk har der igennem årene været store problemer med stjålne hjemmeværnsvåben i sidste måned kunne man læse i bt

de sidste tre år har været ni tilfælde af stjålne hjemmeværnsvåben fra private hjem i flere af tilfældene har der været tale om sløseri og brud på de ærlig talt utilstrækkelige regler der var på det her område

de stjålne våben var det der blev brugt ved terrorangrebet i københavn det undrer mig at man fra hjemmeværnet og fra forsvarsforligspartiernes side ikke tidligere har handlet på de her åbenlyse problemer der skulle et forfærdeligt terrorangreb til før bundstykkerne blev inddraget og det er kun midlertidigt

overvejelser om hvad man skal gøre i hjemmeværnet jeg mener ikke vi har brug for syltekrukker eller for halve løsninger vi har brug for at prioritere danskernes sikkerhed det gør vi bedst ved at fjerne hjemmeværnets våben fra de private hjem tidligere kunne man høre forsvarsministeren sige at man skal gøre alt hvad man kan for at skærpe sikkerheden

argument fremført i debatten imod at fjerne våbnene tværtimod danmark er jo ikke truet af fremmed invasion hjemmeværnets aktiviteter foregår som oftest ubevæbnet

der er tale om øvelser politihjemmeværnet gjorde en fin indsats som de skal have ros for under terrorangrebet med afspærring i københavn men politihjemmeværnet var ubevæbnet

ligger hjemmeværnets automatrifler derhjemme som lette mål for kriminelle det har været fremført i debatten at fordi vi tidligere har haft udsendte hjemmeværnsfolk

skal de have våbnene liggende derhjemme men ærlig talt fordi hjemmeværnsfolk i helmandprovinsen i afghanistan kan have brug for en automatriffel

der skal ligge en automatriffel i en kælder i ringsted nogle brokker sig over at det vil være besværligt at træne det kan sikkert være træls

alle sammen kan nikke genkendende til altså at det er træls at køre langt i bil hvis man skal træne men vi taler altså om danskernes sikkerhed og jeg må sige at ikke mindst hjemmeværnets

at det er danskernes sikkerhed som bør sættes over alt andet flere har i debatten påpeget

problemer med bevogtningen af våbenlagrene i forsvaret hvis der virkelig er et akut problem med bevogtningen af våbenlagrene i forsvaret vil jeg kraftigt opfordre til handling

der tidligere har været sløseri med bevogtningen af våbenlagre

ikke et argument for at lade fire tusind automatrifler ligge i private hjem som mål

på gang har set i de forløbne år ærlig talt

ikke tage terrortruslen alvorligt skulle vi ikke sætte danskernes sikkerhed først det mener jeg det mener enhedslisten og vi havde derfor også håbet på en bred opbakning til forslaget

det viser der sig ikke at være og det synes jeg er trist jeg havde hellere set det ske i dag end i morgen men vi vil fortsætte med at tage debatten og vi mener at danskernes sikkerhed skal prioriteres

er nogen alder alder heldigvis vi bliver stadig

og i takt med at alderen stiger generelt

mere og mere kompetente også længere op

en af de første beslutninger jeg traf som nyudnævnt justitsminister og derfor synes jeg også at det her er en god idé så jeg håber egentlig at vi kan samles om at finde den rigtige måde

er der også på det her område nedsat et udvalg i justitsministeriet der skal se på spørgsmålet og

vigtige stykke arbejde se deres

vi er derfor fuldstændig enige med forslagsstilleren i at det vil give mening at revidere aldersgrænsen for lægdommere så raske og friske ældre kan fortsætte med at udøve hvervet som lægdommere

fem og halvfjerds så er det jo også allerede fremgået at der er en arbejdsgruppe i gang lige nu med at undersøge om

videst muligt omfang afspejler befolkningssammensætningen og så videre et arbejde der så vidt jeg forstod på ministeren forventes afsluttet om ganske kort tid derfor er det efter vores mening bedst at afvente resultatet af det arbejde inden vi giver os i kast med at gennemføre lovændringer men jeg kan med det samme give

fremtiden for lægdommere skal behandles i folketingssalen

stemme for dette forslag men når vi nu hører fra justitsministeren at arbejdsgruppen trods alt lige er på trapperne

ændringer som de også anbefaler og som det kunne være fint at få med i samme omgang så myndighederne ikke skal til at ændre reglementer og så videre i to omgange

vi trods alt bør afvente det her arbejde før vi lige bider til bolle jeg

fra radikal side sige at vi så forventer

skal udpege nye personer til grundlisterne

nok ikke at vi venter en smule

loven blev indført man kan derfor godt diskutere om loven er forældet derudover gælder loven således at lægdommere vælges for fire år ad gangen og

må fylde halvfjerds år i løbet af de fire år det betyder i praksis at folk der er fyldt seks og tres år og som når at fylde halvfjerds år inden for det tidsrum er afskåret fra at blive udpeget som domsmænd og nævninge det kan vi i sf også godt se det urimelige i og særlig når juridiske dommere godt kan fortsætte til de bliver halvfjerds

der på nuværende tidspunkt også er et problem med at rekruttere yngre deltage som nævninge og domsmænd i dag er der en betydelig overvægt af ældre deltagere vurderet ud fra befolkningens almindelige aldersfordeling det er måske lidt uheldigt fordi lægmandsinstituttet bør afspejle aldersfordelingen i samfundet og derfor kan man godt argumentere for at en lovændring der tilsigter flere ældre deltagere ikke er strengt påkrævet men som forslagsstillerne selv henviser til i bemærkningerne til lovforslaget er der jo nedsat en arbejdsgruppe som skal vurdere behovet for at ændre reglerne om udvælgelsen af lægdommere herunder aldersgrænsen i et høringssvar fra venstre landsret fremgår det at arbejdsgruppens arbejde forventes at være afsluttet inden for kort tid

i lyset heraf synes vi at vi skal vente på arbejdsgruppens rapport

er der også i dag en problematik omkring en meget skæv alderssammensætning blandt lægdommere som hvis man bare hæver aldersgrænsen uden

derfor vil vi meget gerne se resultatet af arbejdsgruppens

et reelt problem i dag at dem der har tid til at engagere sig i det arbejde ofte er mennesker der er gået på pension al ære og respekt for at de lægger en stor indsats

men vi vil altså også gerne se om man ikke kunne have en lidt mere

negativt fra enhedslisten men meget gerne et samarbejde

de borgerlige nu er det sådan at vi har mange andre gode forslag på programmet i dag så man kan jo bare håbe at det er en trend som kommer til at fortsætte

lige justitsministeren sige at når nu det var at vi kom med gode forslag så bakker man også op og jeg synes jo at vi udelukkende i dag kommer med gode forslag så der

og derfor er den nuværende aldersgrænse aldersgrænse på de halvfjerds år for nævninge og domsmænd utidssvarende og det er også

vi har fremsat det her forslag for at gøre det mere fleksibelt for ikke at lave nogle rigide grænser for at fordi man lige fylder halvfjerds år er

så nedsat en arbejdsgruppe der skal se på

set have været færdig resultaterne lader vente på sig

det aldersmæssige altså den fordeling der er på nævninge og domsmænd

flere kan komme ind og

kunne det være at man skulle til at sætte tempoet op for at få gennemført fornuftige mere tidssvarende regler for nævninge og domsmænd det er selvfølgelig godt at regeringen støtter vores forslag her i dag og

til at se på det men der er

hedder rettidig omhu og det har altså taget noget tid for regeringen

vel egentlig to og halvfjerds år og måske oven i købet

kan risikere at skulle stoppe i en alder af seks og tres

hænger ikke sammen men jeg hører også at

ordførere eller vist alle ordførere

jo altså begrundelsen for at det her er blevet til et lovforslag fra oppositionens side og ikke som sædvanen er et beslutningsforslag for vi har altså ment at det hastede og når det haster

og nitten

vi altså nødt til at have en overgangsordning der inkluderer de pågældende

det er vigtigt at forslaget bliver vedtaget selv om vi stort set alle er enige og selv om jeg i øvrigt også har respekt for

det der bliver sagt om at afvente kloge menneskers noget langvarige arbejde

et rimelig simpelt emne lad mig give et konkret eksempel

har han egentlig fungeret det eneste han har gjort galt er at han er fyldt seks og tres år og derfor kan han ikke komme i betragtning og derfor går både retten og forsvarer og anklager glip af

person med erfaring som lægdommer og erfaring inden

de her emner det synes jeg er meget beklageligt men det vil altså blive resultatet hvis man ikke stemmer for det her forslag men bare venter på arbejdsgruppens arbejde så min anbefaling vil være at man stemmer for både på grund af hovedårsagen nemlig at vi skal have forlænget aldersfristen her men også på grund af at vi via §

får givet en mulighed for de eksisterende lægdommere til også at blive udmeldt på grundlisterne der skal dække perioden fra første første

så kommer et konkret udkomme af regeringsgrundlaget på lige præcis dette felt regeringen vil med det her forslag ændre kompetencen til

i sager om humanitær opholdstilladelse det foreslås derfor at det ikke længere skal være justitsministeriet og justitsministeren der skal have kompetencen men derimod udlændingestyrelsen og desuden

derudover foreslås det at betingelserne for helbredsbetinget opholdstilladelse skrives direkte ind i loven og sidst men absolut ikke mindst foreslås det at praksis ændres således at det i fremtiden også vil være muligt at give humanitær opholdstilladelse til særligt sårbare familier hvor forældrene er syge og kun har meget begrænsede forældremæssige ressourcer uden at det nødvendigvis skyldes helbredstilstanden i venstre støtter vi ikke denne lempelse i

udlændingepolitikken vi mener at den nuværende ordning den nuværende praksis i sager om humanitær opholdstilladelse fungerer ganske udmærket vi finder det i virkeligheden tryggest når det lige præcis kommer til humanitære opholdstilladelser at det er

og vi ser ikke nogen grund til at lempe reglerne yderligere personer der får humanitært ophold i danmark er en særlig gruppe som

humanitært ophold skal fortsat have undtagelsens karakter derfor skal vi også efter vores opfattelse passe meget på ikke at lempe reglerne her som på andre områder

at grundlæggende er det den socialdemokratiske holdning at praksis fortsat skal være restriktiv humanitær opholdstilladelse skal

undtagelsesvis fordi det er en undtagelsesbestemmelse når det giver mening at justere reglerne skyldes det at hensigten med reglerne ikke helt svarer til praksis først og fremmest er

det såkaldte børnefamiliekriterium det blev i virkeligheden

indført helt tilbage i to tusind og syv af vk regeringen kriteriet skulle imødekomme de børnefamilier hvor forældrene ikke i er stand til at tage vare på børnene på grund af deres helbredstilstand da kriteriet blev indført helt tilbage dengang var det vurderingen at tyve til halvtreds personer om året ville være omfattet siden har det så vist sig at kun en enkelt

loven i praksis ikke er anvendelig som det var hensigten i to tusind og syv og derfor synes jeg der er god fornuft i at overveje at justere loven en smule derudover betyder lovforslaget som det også allerede er fremgået at afgørelser i sager om humanitært ophold fremover træffes af udlændingestyrelsen og ikke af justitsministeriet hvilket samtidig betyder at der bliver mulighed for at klage over afgørelser til flygtningenævnet det styrker selvsagt retssikkerheden

der skal ikke være nogen tvivl om at det med humanitær opholdstilladelse i dag er

det er vores opfattelse at det skal det blive ved med at være det er en undtagelse og det vil det her lovforslag sådan set ikke lave om på men det er nødvendigt med justeringer så det fungerer efter hensigten og på den baggrund

i første instans som hovedregel er

endelige beslutninger og afgørelser

der kan så være mulighed for at man kan klage højere oppe i systemet i dag er det jo sådan at når vi taler om

justitsministeriet om der er mulighed for at blive i danmark

er den afgørelse endelig for det er meget få sager som bliver anket videre

til domstolene vi ser ikke nogen grund til at man lægger den kompetence over til udlændingestyrelsen og

igen styrker flygtningenævnet fra regeringens side

lave asylsystemet grundlæggende om og

fremadrettet så vi synes egentlig at den del af lovforslaget er ganske unødvendig og vi ser ikke behov for det vi synes heller ikke der er nogen grund til at bruge flere ressourcer på at behandle klager

bliver endelige i første instans den anden del af lovforslaget ser vi heller ikke nogen grund til

være flere der ender med at få opholdstilladelse og vi synes egentlig det er meget fornuftigt

at praksis er restriktiv og det ser vi faktisk ikke nogen grund til at

være så stramt at det aldrig har været brugt til at give humanitært ophold ud fra og uanset hvor stram en udlændingepolitik man ønsker at føre

vel aldrig være hensigten med et kriterium at det aldrig kan bruges alt i alt er det altså et lovforslag som vi i radikale venstre er meget meget glade for

udtrykkeligt kommer til at fremgå af bestemmelsen i udlændingeloven endelig ønskes det at myndigheder altid inddrager og vægter hensynet til barnets bedste når der træffes afgørelser for familier der anmoder om ophold i landet

til udlændingestyrelsen med klageadgang til flygtningenævnet dermed sikrer vi toinstansprincippet hvilket vil styrke ansøgerens retssikkerhed og vi er nemlig meget optaget af at retssikkerheden er i orden vi finder dog også en svaghed ved forslaget da vi finder det kritisk at der ikke er mulighed for at få prøvet

afgørelser hos domstolene eller ombudsmanden efter den har været hos flygtningenævnet denne mulighed havde været der hvis afgørelsen var truffet hos udlændingenævnet dertil kommer også

ville styrke retssikkerheden hvis man også benyttede sig af eksempelvis uvildig lægelig rådgivning som vejledning når afgørelser skal træffes om alvorlige helbredsforhold sådan en administrativ praksis benyttes i alle andre forvaltningsmæssige afgørelser når der skal træffes afgørelser om helbredsmæssige foranstaltninger hvorfor skulle det så ikke også gælde her denne lægefaglige rådgivning vil også være vigtig i forhold til åbenbart grundløse ansøgninger om humanitært ophold så afgørelserne bygger på en lægefaglig begrundelse og ikke en juridisk

der nødt til at være en høj grad af retssikkerhed da vi med en

hvis det viser sig at andelen af sager der ender med at blive behandlet

vil der være risiko for at intentionen med at øge retssikkerheden med et toinstansprincip bliver udhulet vi er også meget imødekommende over for at man nu i højere grad vil tilgodese de helt særlige hensyn til børn der vokser op i familier under ustabile forhold og vanskelige livsvilkår og med meget ressourcesvage og syge forældre med det forslag vil vi i endnu højere grad end i dag sikre beskyttelsen af børn der er på flugt fra krig og rædsler men for at kunne træffe sådanne afgørelser på et ordentligt grundlag bør der ligeledes inddrages uvildige eksperter eller organisationer

vejledning fra udlændingestyrelsen og flygtningenævnet sf er således positivt stemt over for de grundlæggende intentioner med lovgivningen men

efter pausen er fru johanne schmidt nielsen

meget meget restriktivt i regeringsgrundlaget fra to tusind og elleve skrev regeringen at man ville

gennemføre en gennemgang af reglerne om humanitært ophold og det her lovforslag er et resultat af den gennemgang som regeringen

afsluttede for ganske kort tid siden jeg synes sådan set at der er brug for et langt mere vidtgående opgør med den i mine øjne alt alt alt for stramme praksis der er omkring humanitært ophold

den forbindelse er det vigtigste jo nok

den regel fra to tusind og ti som fastslår at man kan give afslag på humanitært ophold hvis den medicin som en ansøger har brug for er tilgængelig et eller andet sted i hjemlandet om det så er praktisk muligt for ansøgeren at få medicinen

er efter den her regel fra to tusind og ti fuldstændig underordnet bare den formelt er tilgængelig

helt skørt og den urimelighed gør lovforslaget jo altså ikke op med tværtimod

sig fast på at man på næsten alle områder fortsætter den meget meget stramme praksis da regeringen lancerede det her forslag i i slutningen af marts hed det

i en overskrift i politiken syge forældre skal lettere have humanitært ophold

så læser artiklen i politiken lidt nøjere og ikke mindst når man læser selve lovforslaget

betydning for et meget meget lille antal personer

sige det er et miniskridt i den rigtige retning

afgørende nye ved det her lovforslag er at sagsbehandlingen flyttes fra

til udlændingestyrelsen med klageadgang til flygtningenævnet og det synes jeg

set der kan være nogle gode argumenter for medarbejderne i udlændingestyrelsen er måske fagligt mere kompetente til at behandle ansøgninger om

humanitært ophold end embedsmænd i justitsministeriets departement der kan også

at det er de samme myndigheder som behandler asylsagerne der også behandler

og alt andet lige kan man sige at det gavner retssikkerheden at man indfører

men når vi nu taler om retssikkerhed

synes jeg det er værd at hæfte sig ved at det som udgangspunkt er flygtningenævnets formand der alene afgør sagerne at det som udgangspunkt alene skal ske på et skriftligt grundlag at der som udgangspunkt ikke er mulighed for at få

at en klage til flygtningenævnet får opsættende virkning

dramatisk forbedring af retssikkerheden der er tale om et særligt problem som blandt andet institut for menneskerettigheder

endelige det fremgår af lovforslaget at også flygtningenævnets afgørelser i de her humanitære sager

det kan justitsministeriets afgørelser af sager om humanitært ophold i dag også selv om den

mulighed bliver brugt meget meget sjældent at flygtningenævnets afgørelser

begrunder tilhængere af den ordning med at flygtningenævnets afgørelser typisk bygger på troværdighedsvurderinger som ikke sådan egner sig til at blive prøvet ved en domstol efter flygtningenævnets afgørelse

netop ikke tilfældet når der er tale om humanitære sager her kan for eksempel spørgsmålet om hvorvidt et medicinsk præparat er tilgængeligt i en

ganske udmærket gøres til en del af bevisførelsen i en retssag man kunne derfor overveje at skrive ind i loven at flygtningenævnets afgørelser i humanitære sager ikke er endelige og at der er mulighed for at indbringe dem for domstolene en anden mulighed er at lade udlændingenævnet

det som er afgørende for enhedslisten er at retssikkerheden ikke skal forringes og at adgangen til humanitær opholdstilladelse ikke bliver endnu mere snæver i kraft af den her lovændring og vi har faktisk ikke gjort vores

til lovforslaget endeligt op vi opfordrer regeringen til at tænke over de spørgsmål der er blevet rejst i høringssvarene blandt andet fra institut for menneskerettigheder og

jeg vil også stille nogle skriftlige spørgsmål blandt andet

i de særlige situationer hvor nogle har behov for hjælp kan sætte sig ud over det og give en humanitær opholdstilladelse

og derfor er jeg faktisk lidt forundret over fru johanne schmidt nielsen altså hvorfor ønsker enhedslisten ikke den sikkerhedsventil

giver vi altså en humanitær opholdstilladelse hvorfor vil

bureaukratisere det og få det ind i et rigidt system med for og imod det tror jeg

på forsiden af politiken eller i godmorgen danmark eller

derfor synes jeg der kan være noget fornuft i at lægge det over i flygtningenævnet hvor man må gå ud fra at de så tager udgangspunkt i de retningslinjer der er for hvornår der tildeles humanitært ophold for

det ved herre søren pind selvfølgelig godt altså det er jo ikke bare sådan at justitsministeren ud af det blå finder

hvornår der gives humanitært ophold

det kunne være fordelen ved at lægge det over i flygtningenævnet frem for

hen at ændre loven altså man gav ikke bare im mulighed for at blive man

er ikke en god situation det er ikke i orden at hun skal smides ud så nu ændrer vi loven

at andre som er i samme situation heller ikke skal smides ud det synes jeg

i lovforslaget er at praksis ændres så det fremover

muligt at give humanitær opholdstilladelse til særlig sårbare børnefamilier og det lyder jo meget meget tilforladeligt nu er det bare sådan at liberal alliances politik på det område

at den slags helst ikke skulle nå dertil vi mener faktisk at der skal bruges flere ressourcer større anstrengelser

mennesker i deres nærområde

gror fast i en anden kultur end den de kender og er vant til

så over tid

gror fast i danmark og pludselig får tilkendt

de kan vores sprog og dermed har de ikke en chance for integration så følgevirkningen

det være billigere det vil være bedre

på grund af deres overbevisning deres opgaver

usikre på hvad vi egentlig vil komme til at sige ja til hvis

jeg vil gerne i forlængelse af det den socialdemokratiske ordfører sagde sige at humanitært ophold

være et nåleøje det er en undtagelsesbestemmelse som gælder nogle af de allermest syge og udsatte mennesker for hvem alle andre muligheder på det aktuelle tidspunkt er udtømt og som vi af

hensyn og ikke andet giver lov til midlertidigt at blive i danmark regeringen ønsker ikke et opgør med

humanitært ophold men

lave en lille forbedring af reglerne for det første som flere ordførere har været inde på

i fremtiden blive sådan at sagerne skal behandles i to instanser første instans vil være udlændingestyrelsen og ved en klage bliver

flytte opgaven fra mig som lige nu er landets justitsminister og jeg synes i det hele taget det er klogt at det er myndigheder der varetager den her type opgaver og ikke skiftende

ordning vil langt de fleste reelt have muligheden for og ressourcerne til at få prøvet deres sag ved en højere instans

af loven der bliver ikke ændret materielt i bestemmelserne her

præciseret så foreslår vi en mindre justering angående

børnefamilier hvor forældrene

kun meget vanskeligt kan tage vare på på børnene

som blev indført af vk regeringen tilbage i to tusind og syv viser nemlig

tilladelse ud fra regelsættet

nok besvare nogle af de spørgsmål som ikke mindst enhedslisten

der gjorde at folketinget så sig nødsaget til at vedtage en særlov på det område det er vel også det som man dybest set lukker op for her fordi man faktisk fjerner ministerens mulighed for at gribe ind i nogle af de her

herre søren pind havde en god pointe i at man ødelægger noget af fleksibiliteten i udlændingesystemet og det synes jeg faktisk er ganske unødvendigt det var mere en kommentar spørgsmålet er det fremgår jo at

fire million kroner årligt

hvorfor prioriterer man på den måde fra regeringens side hvis man har fire million

hvilke prioriteringer ligger der bag når man

fordyrer bare systemet

det jeg ikke forstår hvorfor gør man egentlig det når man har et system der

er i dag hvorfor så ikke fastholde det hvis man dybest set mener at det fungerer nogenlunde fornuftigt i stedet for at lave det om og fordyre systemet pengene kunne

kan man sige i lighed med nogle af høringsparterne meget optaget af at der er retssikkerhed på det her område man selvfølgelig skal have mulighed for at få afprøvet sin sag

sikrer en effektiv anvendelse af dublinkonventionen ved at fastlægge kriterier og procedurer der kan afgøre hvilken medlemsstat der ansvarlig for behandlingen af eksempelvis en asylansøger det giver både mening og skaber klarhed om

flygtninge bevæger sig i europa og samtidig giver det som sagt mulighed for at håndhæve dublinkonventionen selve lovforslaget indeholder en række tekniske ændringer det er for eksempel ændring af tidsfristerne udvidelse af hvilke oplysninger som skal videregives og at oplysninger modtaget fra det centrale eurodac system ikke må stilles til rådighed for internationale organisationer private institutioner eller lande som i øvrigt ikke er tilsluttet eu

om en forbedring af reglerne der sikrer en mere effektiv anvendelse af dublinforordningen hertil skal bemærkes at dette lovforslag udelukkende drejer sig om at kunne gennemføre de bestemmelser

den nye eurodac forordning som allerede er omfattet af danmarks parallelaftale med eu på grund af danmarks retsforbehold skal danmark indgå en supplerende aftale om adgangen til eurodac oplysninger

på at sikre at danmark kan deltage i denne del af forordningen som det fremgår af lovforslaget afventer vi netop nu

man tager vedkommendes fingeraftryk

det jo nogle ressourcer som vil gå fra andet arbejde inden for politiet jeg kan ikke se at det er beskrevet i lovforslaget altså hvor man så skal tage de penge fra hvordan ser den socialdemokratiske ordfører på det for det er vel ikke helt billigt at sørge for at materialet bliver oversat til et sprog så folk kan forstå det og det

helt billigt at rekvirere en tolk hvis

det er jeg på stående fod en lille smule usikker på som udgangspunkt har jeg det sådan at jeg altid synes det er bedst hvis folk forstår de

at sikre sig det skal selvfølgelig stå i et rimeligt forhold til

præcis skal fortolkes når man implementerer forordningen i dansk lovgivning

det lå i herre martin henriksens spørgsmål hvis man skal have et fuldstændig autoritativt svar på det

at indsætte de foreslåede frister i lovgivningen men jeg

hvor meget får vi egentlig ud af det samarbejde som vi har i forvejen

udveksler jo allerede informationer som som det er i dag hvis vi tager dublinaftalen

cirka to hundrede asylansøgere som vi ikke kan sende til italien til trods for at vi jo faktisk har nogle fælles aftaler på området og til trods for at vi allerede udveksler informationer med italien så der er jo noget der ikke fungerer helt efter planen så vi vil stille en række uddybende spørgsmål i udvalget eksempelvis vil vi spørge ind til hvorfor forslaget vurderes til at være tæt på udgiftsneutralt når politiet pålægges at informere udlændinge skriftligt og mundtligt og

det må jo trække ressourcer ud af systemet og det er vel ressourcer som man godt kunne tro kunne bruges andre steder i politiets arbejde jeg synes det er lidt tankevækkende at samtidig med at man

som jeg læser lovforslaget faktisk pålægger

at det ikke vurderes at have de store økonomiske udgifter for det offentlige begge ting kan jo ikke være rigtige det

tredjeland australien usa eller hvem det nu kan være har en interesse i at få delt nogle af de oplysninger

i det fælles register og vi tilsvarende måske har interesse i at få nogle oplysninger fra de lande hvorfor skal man så afskære sig muligheden for at udveksle oplysninger med hinanden om konkrete personer hvis det kan være fordelagtigt

parter vi vil også bede justitsministeren om en kommentar til høringssvaret fra retspolitisk forening hvor der er nogle betragtninger omkring hvordan lovforslaget spiller sammen med med den aftale som en række eu positive partier har lavet herinde om at afskaffe retsforbeholdet så vi går ind i udvalgsbehandlingen med et kritisk syn på lovforslaget og så ser vi hvad der kommer ud af drøftelserne i udvalget og om der kommer nogle gode svar fra justitsministeren

tak

og har man ikke det skal man sendes hjem vi bakker op om dublinforordningen og dermed også om at vi har et effektivt fingeraftryksregister er derfor svært at være imod dette forslag som gør registeret bedre og øger sikkerheden for dem som afgiver fingeraftryk

med det store flygtningepres vi risikerer at systemerne bryder sammen og at registrering ikke sker eller at der ikke kan ske tilbagesendelse

lukket op for en diskussion om fordeling af flygtninge i i eu der er visse østlande og for eksempel også portugal som ikke løfter ret meget og det kunne man måske med rette starte med at kræve afslutningsvis

side beklage at der ikke er givet en ordentlig høringsfrist det er ikke ok over for de organisationer der arbejder seriøst med disse problemstillinger men sf kan

jeg tror alle kan se hvor stor en opgave for eksempel et land som italien står med lige nu der mener jeg godt vi kunne løfte i fællesskab

af muligheden for at politi og efterretningstjeneste får adgang til de her fingeraftryk selv om der er tale om mennesker som jo ikke har gjort noget kriminelt eller er mistænkt for noget de har

heller ikke sådan registreret med fingeraftryk medmindre vi har været mistænkt

en øget øget beføjelse til politiet så derfor kan

for at forhindre grænseoverskridende kriminalitet

så håbe hvis det virkelig er vedtaget i europa og flere lande er med at også sydeuropæiske lande tager

opgave alvorligt og sørger for at registreringen er

det er forudsætningen for at det også i praksis kan virke og

eller opdage eller få noteret så vi mener det er et skridt i den rigtige retning og

de flygtningeudfordringer vi desværre

spørgsmålet fra herre martin henriksen hvad angår sprog og og politiets ressourceforbrug

på de gængse flygtningesprog der er behov for

det er så den der vil blive udleveret

helt konkret så det skulle sådan set ikke i sig selv være

besvaret de forskellige spørgsmål

det koster noget det er jo ikke gratis og hvor tager man så de penge fra det

men men hvordan synes ministeren det harmonerer med at som det har været fremme for ikke så forfærdelig lang tid siden

op til to hundrede personer i danmark som vi faktisk gerne ville sende tilbage til italien og burde kunne sende tilbage til italien men som vi ikke kan

ikke reagerer på de henvendelser som der er fra de danske

også det der er fremgået af pressen at de italienske myndigheder

hen har ignoreret danmark i en periode og på et tidspunkt er

en generel garanti for at man behandler

folk ordentligt hvis de bliver sendt tilbage men man mangler den garanti der gælder for hver enkelt familie eller hver enkelt person hvor langt er man i forhold til det

det her lovforslag ændrer jo ikke på at dublinsystemet ikke fungerer

står italien jo og det synes jeg man bliver nødt til at have en vis forståelse for i en rigtig rigtig svær situation med meget meget store indrejsetal og meget tragiske begivenheder omkring

de regler der er i er i dublinsystemet og det forsøger vi

revidere vores regler til de fælles eu regler er revideret for ellers havner vi meget let i noget der er

lidt goddag mand økseskaft og

udskyder vores revision til eu reglerne er blevet revideret og det er det der i

stilling til hele logningsspørgsmålet

noget det er der af flere grunde

hvorfor skal man udstede en advarsel først der er mange andre overtrædelser hvor der er bøde

hvis man mener det er for meget første gang så den procedure kunne man lige så godt have i de her sager så vil jeg nok også sige at hvis det er sådan at betlerne kun er de fattigste

er bange for at det er et vrangbillede jeg vil påstå at der i dag efterhånden er en betlerindustri jeg oplevede

gik bag tre personer der

pludselig den ene jeg sætter mig her og så var han betler de andre to fulgte jeg så efter de gik lidt længere frem og så satte den anden sig så var han betler

også på tur med min kone til norge

passes et sted så jeg gik rundt i gaderne

talte jeg syv betlere det

skilte skrevet med nøjagtig samme tusch med samme farve og

de havde så galt vagtafløsning

eller førtidspension og

der skulle gøres lidt mere ved dem okay det kan godt være der er et par værdigt trængende imellem men jeg tror der er mange industribetlere imellem og der er mange der kommer fra udlandet fordi

vi fjerner den forudgående advarsel

de skal have konfiskeret udbyttet af deres kriminelle handling så der er stor støtte

og førtidspension vi har sociale ydelser

og jeg vil godt påstå at mange af dem

der rejser hertil som betlere og

i samarbejde med de kommuner hvor der opleves tiggeri har man

for tiggeri kan skabe utryghed det kan være til

forretningsdrivende men vi skal også huske at der nogle gange er tale om mennesker det vil

ikke har de store ressourcer eller i øvrigt er udsat på anden vis

end at man bare kan løse det med bøder og højere straffe

er en kæmpe forskel på de mennesker der sidder på gaden og tigger det ikke den samme indsats der skal til over for en udlænding der kan være organiseret af kriminelle bander i danmark og sendt på gaden

af rent sociale problemer der hjælper det jo ikke at udstede højere bøder til socialt udsatte mennesker som i forvejen ikke er i stand til at betale

ramme det man gerne vil ramme

en straf som rammer to meget forskellige grupper jeg siger det fordi

jeg er enig i at vi har behov for at kigge på den første gruppe de udenlandske kriminelle dem der bliver organiseret af kriminelle bander

at ramme dem som jeg formoder det er utilsigtet fra forslagsstillernes side at ville ramme nemlig dem hvor det

alene er dybe sociale problemer der er baggrunden

gældende her i danmark hvor vi skal hjælpe de mennesker der falder ud af vores samfund og ser vi på den første del

også om eu hvor vi skal finde løsninger på nogle af de fattigdomsproblemer der er i nogle europæiske lande de mennesker skal jo i deres hjemland i stedet for at se sig nødsaget til at rejse til danmark når det er sagt

til at se på om vi på nogen måde kan styrke indsatsen over for det organiserede tiggeri

nogle udenlandske kriminelle der tager til danmark og skaber utryghed på en række områder

med tricktyverier det skal vi ikke tolerere

men det her forslag som behandles

socialdemokraterne mangler at svare på hvad man så selv

når man går dem på klingen det har ekstra bladet blandt andet gjort

det er et led i noget kriminalitet hvor man tager rundt i europa

at tage penge fra folk der får medlidenhed med de pågældende så hvad kunne socialdemokraterne selv tænke sig gøre

altså til stor gene for mange borgere i danmark og

der kommer til landet for at udføre tiggeriet man

her bosiddende kriminelle eller nogle andre lignende miljøer

det der indtil videre så vidt jeg ved har været det mest effektive har været at få politiet til at lave en skærpet indsats

henne i den halvdel af tiggeriproblemet vi her snakker om

organiseret oven i købet af bagmænd herhjemme så er det en rent kynisk

det blevet en dårlig forretning så hårdt og kynisk tror jeg

en advarsel det viser jo lidt om hvor lidt politiet har mulighed for at gøre på grund af

spørge socialdemokraternes ordfører om man vil give de nødvendige ressourcer til at politiet kan følge de her sager op for det er jo dybest set det det handler om

ja men det er jo selvfølgelig altid et spørgsmål om prioritering altså lommerne lommerne er jo ikke ikke uudtømmelige men

det tror jeg desværre ikke passer vi ved jo i øjeblikket hvad der er af andre opgaver og det er rigtigt at

der er jo hevet over hundrede politifolk ind i fotovogne og der

rundt på gaden i forhold til til terror

blevet mere obs på på

at man fandt steder hvor folk sov under meget kummerlige forhold og det var lige præcis for at skaffe så store midler som muligt til bagmændene jeg husker det også sådan at københavns politi der fik lavet en meget skærpet indsats så har herre

nonbo jo ret

når der sker et terrorangreb

åbenlyst at hvis det her problem vokser

bagved og organiserer det så er man kommet et langt stykke ad vejen

reelt betyder at man får skubbet noget af det til andre lande som ikke har en lige så stram lovgivning og stor opmærksomhed på det som vi har

dybt alvorligt jeg vil rigtig gerne kigge på hvad kan gøre ved det første problem altså

sager og at det dermed ikke har nogen konsekvenser

ole hækkerup siger at politiet har tilstrækkelige ressourcer

står i en helt ekstraordinær situation hvor der er kommet rigtig mange flere opgaver og

ved samtidig og det bør jo også

at der er fem hundrede færre betjente end i to tusind og elleve til trods for at

man beslutte sig for om man om man egentlig mener at politiet rent faktisk kan løse de her opgaver som

dukker nye opgaver

for eksempel når problemet med tiggeri pludselig eksploderer i københavn eller når vi ser noget med terrorangreb

kan løse det problem hvordan vi kan fordele vores ressourcer bedre

nogle flere penge fordi politiet er blevet belastet hårdere

gjort så kommer det tredje spørgsmål nemlig når vi skal til at lave et nyt politiforlig

skal laves til efteråret hvordan indretter vi så langsigtet politiet

ansvaret for den bemanding der er i politiet

har vi i høj grad tilfælles men jeg prøver også bare at appellere til en forståelse for følgende uanset hvordan man indretter dansk politi

nødt til at være en fleksibel organisation og uanset hvor mange penge vi kan komme med på den korte bane og

og det har regeringen gjort så ændrer det ikke på

tid som

talerstolen er socialpolitikken blevet adresseret i det her for hvis man havde en socialpolitik som virkede som fungerede og hvor det sociale sikkerhedsnet holdt hånden under de her medborgere så ville ikke være nødvendigt at tigge

en dag får en god og sammenhængende socialpolitik og

også psykiske problemer og misbrug man er blevet misbrugt er misbruger

det ligger i øvrigt i overvejende grad hos kommunerne men dér er da så sandelig også meget at gøre endnu

er allerede muligt i dag at give en straf hvis der er blevet advaret først og det synes jeg er så rigeligt tilstrækkeligt og jeg har faktisk tillid til at politiet på en medmenneskelig måde kan håndtere den her opgave

da hellere se på fokusere på hvordan vi socialpolitisk kan komme udfordringer med tiggeri til livs at man i stedet vil benytte strafferetlige metoder er mig altså ret ubegribeligt vi radikale vil

men også her er det i højere grad

den politiindsats som bliver udført og ikke så meget om strafferammen som sådan

i det her forslag omfavner alle tiggere og siger

er vi simpelt hen ikke med på fra radikal side det menneskesyn deler jeg ikke

at konservative plejer at gøre det på den måde for nylig tonede herre søren pape poulsen frem med sloganet

risikerer at give bøder til mennesker som ikke har nogen penge som er lavest i vores samfund

til sidst må jeg lige undre mig over en ting mere

tusind og fjorten sit udspil udspil om ønsker til finansloven to tusind og femten og så efterfølgende

pengene til gennemførelse af indeværende forslag kan således tages herfra det synes synes jeg giver god mening for dansk folkeparti som forslagsstiller det har jeg fuld respekt for men

på det her forslag det er de konservative også så de konservative henviser til dansk folkepartis finanslovsønsker når det kommer til finansiering af det her forslag det forstår jeg

og konservative kommer på

usympatiske tanker synes jeg som som vi ikke abonnerer på hos radikale venstre vi er åbne over for at se på om vi skal have en større politiindsats over for organiseret tiggeri osv

tigger vel vidende at mange tiggere er de laveste i vores samfund de er helt i bunden det er mennesker der står med store sociale og psykiske problemer og som lever i i stor grad af fattigdom og at vi så skal risikere at

træls beskyldning som herre jeppe mikkelsen kommer med der

sagligt set burde interessere sig for hvad vi kan gøre ved det her problem

mange anmeldelser og afgørelser der er og det står også i bemærkningerne til forslaget ni og fyrre afgørelser har der været over fem år i forhold til den udfordring som butiksejere og

med eksempelvis romaer der kommer fra rumænien

organiseret sig og står på gader og stræder og

for organiseret tiggeri min anke går på at det her forslag også indebærer at man afskaffer advarslerne generelt set

for det vil også ramme ganske almindelige tiggere som ikke gør det

organiserede og kommer fra udlandet her til landet for at at lukrere på danskernes

giver penge til en tigger på gaden vi risikerer at det også rammer de mennesker som ikke er af den type vi risikerer at vi rammer

lever i fattigdom og faktisk tigger fordi det er nødvendigt for at få råd til dagen og vejen

jeg synes det her forslag rammer forbi hvis herre peter skaarups eneste mål er

de politifolk der arbejder med det siger er jo netop

at de kunne bruge mange flere ressourcer på det her og de ressourcer har

hedder at man afskaffer advarslen sådan at de

kan mærke en konsekvens af at det vil vi ikke have og så kunne man i øvrigt samtidig udvise dem var det ikke

politiets økonomi ser ud som den gør og

til efteråret om der skal sættes flere ressourcer af til politiet og så kan hvert parti jo møde op med sine ønsker vil jeg så vælge tiggeri som den største udfordring for dansk politi i øjeblikket det tror

vi vil ikke være afvisende over for det hvis herre peter skaarup til forhandlingerne og har det som krav det

og den her frelsthed og den her godhed som kun en radikal kan føle

konservative herre jeppe mikkelsen ved jo udmærket godt

kroner i vores to tusind og tyve plan

det her sikkerhedsnet så er det også ganske rimeligt at sige

tigger på gaden så jeg synes

stemt for her i folketingssalen

aftale om politiets økonomi som gælder fra to tusind og tolv til to tusind og

at sige tidligere at man så måtte have et ønske om at tilføre yderligere midler i den kommende periode er helt fair og helt legitimt og det vil jeg

når vi skal genforhandle aftalen til efteråret

for jeg opfatter faktisk

det konservative folkeparti som et parti der ikke bare er tossetliberale der har meget mere end bare

parti der også tænker på de svageste i vores samfund og gerne vil gøre en intensiv social indsats derfor forstår jeg simpelt

der kan ramme alle tiggere også dem

den her position er ikke ny det konservative folkeparti har altid været modstandere af at det skulle være nødvendigt at tigge og derfor går det

jo rigtig fint hånd i hånd at vi ønsker en styrket social indsats samtidig med at vi siger at det er uacceptabelt at tigge det

på den organiserede kriminalitet det organiserede tiggeri nemlig

går hårdt ud over de socialt udsatte danskere som

til dagen og vejen af en eller anden årsag trods vores fantastiske velfærdssamfund skal vi så straffe vedkommende

i den retning hvis man fra konservativ side gerne vil have fokuseret specifikt på organiseret tiggeri

vi er som sagt åbne over for at drøfte den politimæssige indsats over for organiseret tiggeri

ordføreren ikke bekræfte at vi i forvejen har

hvor man i førstegangstilfælde giver advarsler kunne man ikke lige så godt

som det ser ud i dag fraskriver vi os muligheden for at være konsekvente første gang især over for de organiserede for de har også efter straffeloven krav på en advarsel først og det er det krav jeg gerne pille væk men der er jo ikke nogen ændring i forhold til

den som er et socialt tilfælde selv

kan man stadig væk give advarsel først så

det er ganske fair at der gælder nogle særbestemmelser

som omhandler tiggeri

skal være skal være tilladt altså der skal skal være fokus på

bekæmpe den den organiserede del men jeg har det ganske glimrende med at politiet måske ser lidt gennem fingre med de mennesker som ikke er organiseret og som gør det udelukkende for at

og sætte midler af til en specifik

sted med en advarsel i sf synes vi nemlig ikke man skal slå hårdt ned på fattige mennesker som i forvejen har det rigtig svært

tiggeriet har antaget en anderledes form i dag end for ti år siden det er nemlig ikke kun fattige mennesker som går og tigger men også meget organiserede bander som direkte er ude på at udnytte folks medlidenhed og gavmildhed det er på ingen måde i orden man har endda set skrækkelige eksempler på at organiserede kriminelle kidnapper handicappede og tvinger mindrebemidlede til at tigge på gader og stræder i sf er vi derfor enige i

organiserede tiggeri til livs og i den anledning heller ikke afvisende over for at justere straffene for denne type tiggeri det er dog bare meget vigtigt for os at man klart skal kunne skelne mellem dem der tigger på grund af reel fattigdom

skelne imellem de her ting før

kan stemme for det her forslag vi er ikke interesserede i

et forslag rammer fattige og i forvejen svage borgere og derfor synes vi det skal undersøges nærmere hvordan man mere præcist rammer de rigtige af den grund kan vi

fordi politiet mangler ressourcer for i samme øjeblik de

i deres system og hos domstolene

godt tænke mig at spørge sf om ikke løsningen ligger

indsats over for det her og

indsats på stedet så man kan give en øjeblikkelig konsekvens over for dem der gør det altså de organiserede

og stræder og måske begår indbrud om aftenen

har sænket sig over danmark altså det er en organiseret form hvor

er brug for nogle nye metoder og derfor kunne

det har åbenbart lange udsigter med flere penge til politiet man har jo lige støttet at politiet kun fik en lille smule dækning

terrorberedskabet og man jo ikke villig til at give flere penge så hvor er det lige sf ser nogle løsninger

og kigge på hvordan man bedst sætter ind over for organiseret tiggeri som både indbefatter tvang mishandling og misbrug

men vi er nødt til at tage hensynet til de svageste borgere

at bekæmpe tiggeri begået af mennesker uden penge ved at give dem

egentlig lyder det løser selvfølgelig ikke nogen problemer i enhedslisten

set enige i den præmis der bliver stillet op i forslaget om at tiggeri er vokset voldsomt i de senere år

det er en del af et større problem hvor tiggere for tredive til

år siden var et særsyn i gadebilledet i danmark og noget de fleste

i danmark forbandt med lande som indien usa eller andre steder hvor

er tiggere i dag hverdagskost i de fleste større danske byer

i de åbne grænser i eu som de konservative går ind for mens dansk folkeparti er imod bag ved ved den her årsag ligger også den store ulighed i levevilkårene

de forskellige eu lande en anden årsag er

stigende fattigdom i danmark og et stadig mere

grovmasket socialt sikkerhedsnet som

beslutningsforslaget udtryk for en bekymring for de erhvervsdrivende der finder det generende

med et liv præget af hjemløshed og marginalisering usund livsførelse fysisk og psykisk sygdom og og misbrugsproblemer for slet ikke at tale om dem som forslagsstillerne taler meget om i dag

nemlig også ofte ofre for menneskehandel og bliver tvunget til at tigge for derefter at aflevere pengene til bagmænd det er en gene

del større end de butiksejeres som må leve med at der sidder mennesker ude foran deres butik i enhedslisten tror vi simpelt hen ikke på at der er nogen der vælger at sætte sig på gaden og tigge fordi

et superfedt liv ud af det strengere straffe og en mere konsekvent håndhævelse af straffelovens bestemmelser om betleri

det vil være en yderligere kriminalisering af en

i forvejen udsat og udstødt gruppe og det vil med al sandsynlighed gøre problemerne større ikke mindre

vi skal bekæmpe problemet med tiggeri det handler om at bekæmpe de bagvedliggende årsager det der er problemet ved tiggeri er ikke at

generer butiksejere det der er problemet

er at der er mennesker der faktisk lever det liv at de bliver nødt til at tigge på gaden

sikkerhedsnet i danmark vi skal internationalt arbejde for større lighed imellem de europæiske lande og vi skal mindske skellet mellem rige og fattige både i danmark

for at bekæmpe tiggeriet men igen

er jo så at man ligesom

behandler den slags ens hvis ellers vi er enige om at der er så grundlæggende forskelle på vilkårene hvis vi tager den del

med at omtale og som er stakkels personer der er

hårdere straffe eller at lade en advarsel falde væk og starte med at straffe

hjælper noget på det

er det sådan at liberal alliance faktisk har et socialt udspil hvor vi omtaler de allersvageste

ikke sikkert at alle her er så heldige at de har fået det læst og derfor kan jeg tillade mig

citere derfra det er altså møntet på

vores samfund for nogle mennesker er den bedste terapi terapi at føle sig værdsat og være i stand til at bidrage de allersværest udfordrede skal derfor kunne tilbydes et særligt socialt frikort hvor det bliver muligt inden for en afgrænset periode at tilbyde sin arbejdskraft skattefrit på en helt ubureaukratisk måde det skal give mulighed for at søge og påtage sig en helt kort beskæftigelse eksempelvis på dagsbasis mod kontant betaling en form for

som giver plads til at der er dage hvor man invalideret af angst udmattet af den træthed som man som hiv smittet kan overvældes af eller som følge af voldsomme smerter efter

amputeret et ben ikke magter at påtage sig arbejde

være tale om en konkret aftale om at feje fortovet eller skovle sne foran en butik eller bistå cafeerne med at sætte stole og borde ud og tilbage igen det vil reelt udvide arbejdsmarkedet så de svært udsatte som i dag er langt fra arbejdsmarkedet vil turde nærme sig igen

med reduceret kriminalitet til følge

kontanthjælp målgruppen for et socialt frikort kan være dem som

en og firs udsatte voksne og så kan man lave status over det med mellemrum for at se om de kan komme videre i forhold til arbejdsmarkedet det kunne være

tiggeri som er organiseret kriminalitet

inden man kan straffe spørgsmålet er alene

er vores signal i dag at som det ligger mener vi simpelt hen det her

for hjerteløst over for de allersvageste og derfor kan vi ikke på det nuværende grundlag sige ja til lovforslaget men kan der i behandlingen af det findes frem til en løsning hvor vi i højere grad kan få skovlen under de organiserede kriminelle

vi med på den det vil så vise sig om det kan lade sig gøre

jeg overhovedet ikke nikke genkendende til tværtimod er det jo et forsøg på at hjælpe de borgere og de butiksejere der har meget store problemer

specielt i sommermånederne med netop det organiserede tiggeri

tigget efter en busbillet eller noget

meget godt er i stand til at vurdere om det er en organiseret kriminel bande som skal have bøden på stedet og hvor der skal være hård konsekvens

det er ret og rimeligt det er menneskesyn der er til at stå ved og som tager de nødvendige hensyn til at der er mennesker der er kommet i sådan

vi kan adskille det er vi med på at der bør slås hårdt og konsekvent og med det samme ned på organiseret kriminalitet som det jo i virkeligheden er

frem til det så vi også kunne støtte den del af det

som jeg kalder stakler der af nød gør det her af egen drift i den situation de nu

de fleste bliver ignoreret af de forbipasserende men det der er problemet som flere også har sagt er at vi ved

organiseret i kriminalitet de afløser hinanden i vagtskifter de kommer herop i busser og de sender pengene tilbage til østeuropa

bliver det alligevel ved for de konsekvenser

er for organiseret tiggeri er tilsyneladende ikke tilstrækkelige

i fem sager og konsekvensen for de udlændinge er altså til at overskue

det har ikke nogen konsekvens og derfor ser vi bus efter bus der kommer herop i sommermånederne

organiseret tiggeri vi ønsker ikke at nogle tigger på gaden hverken danskere eller udlændinge udlændingene ønsker vi rejser hjem og det er magtpåliggende at der ikke ydes nogen former for støtte som kan virke opfordrende på den gruppe til at slå sig

for med danmarks omfattende sikkerhedsnet og vores velfærdssamfund

burde det ikke være nødvendigt at tigge i danmark kan man både få kontanthjælp og tilskud til en bolig og der et omfattende socialt sikkerhedsnet med ydelser og tiltag som skal hjælpe

om en oplevelse jeg havde da jeg besøgte reden sidste år år jeg kommer ind og

dem der tiggede til trods for at man ellers må sige at her var der tale om kvinder på samfundets bund

nødvendigt for dem at tigge fordi de jo sådan set godt kunne leve af deres kontanthjælp de kom ned på reden nogle af dem ude af prostitution og heldigvis for det men

få det fællesskab som de nu engang havde

var skæve boliger de sagde at i de boliger de blev henvist til var der alt for meget

de kunne ikke være i de boliger

brug for en fast kontaktperson hos kommunen

nogen der tog sig af dem

brug for hvis de var stofmisbrugere at komme på afvænning og ikke bare få at vide at man kan komme igen om fjorten dage sådan som den behandlingsgaranti vi har i dag er indrettet for det er uartigt og uforskammet over for den gruppe når en narkoman melder sig og siger nu er jeg motiveret for at gå i behandling så skal man anvise behandling med

og tyve plan som jo er fuldt finansieret og som

når man har de ambitioner om

og komme hjerteløsheden til livs så mener vi også at det er ret og rimeligt at sige at så vil vi heller ikke have dem som tigger

at tage af derfra for at komme det her til livs

haft det sat ind egenhændigt ja det kunne vi godt er det en fejl at det ikke

haft det indført det fik vi så ikke men derfor synes vi stadig væk at det er et godt og et rigtigt forslag og derfor

forslagsstillernes side

og at det skal være lettere at kunne give de her bøder når

vi ser tiggeri som er organiseret

er det jo op til et lovarbejde at finde frem til hvad detaljerne i det her forslag så skal være

er det jo et rammeforslag som egentlig bare signalerer

have tiggeri i danmark dem som så føler sig nødsaget til at tigge må man så holde et socialt sikkerhedsnet under sådan

der står i det her forslag hvor målet er at sætte ind over for den organiserede kriminalitet når det gælder betleri det som

nogle andre partier forholder sig til

er at det kan komme til at ramme nogle vi ikke vil ramme med det her forslag det er klart at skal der laves et lovforslag nu er det her et beslutningsforslag

kigges på detaljerne i hvordan man gør det i praksis så man skiller

de to grupper ad men man må bare sige

romaer og andre østeuropæere

deltager i organiseret betleri og som i virkeligheden tyder politiets undersøgelse på

også deltager i anden form for kriminalitet samtidig når de ikke tigger eller betler jeg synes derfor det er meget vigtigt at vi vi netop har fokus på det organiserede tiggeri som rigtig mange mennesker er trætte af og kede af og det er noget

der bliver gjort mere man mener ikke at politiet har tilstrækkelige ressourcer

justitsministeren så der er nogle steder her hvor der

fra politisk side vi kan give nogle flere redskaber og vi kan give nogle flere ressourcer til politiet

det der er problemet og det der skaber utryghed er at nogle af

de østeuropæiske kriminelle

meget pågående og meget intimiderende

af dem der gør det her organiseret

er det også sådan som vi skriver i bemærkningerne til beslutningsforslaget at der træffes meget få afgørelser fordi man netop har det store bureaukrati der skal til hvis man skal tage fat i de pågældende få dem med på stationen og lave en reel afgørelse det betyder faktisk og det synes man måske

der kun er faldet ni og fyrre afgørelser

jo selv regne ud hvor mange det er i gennemsnit per år

ikke bliver taget alvorligt for det svarer til at man

tage et helt års fangst

det er så få afgørelser der er her

i realiteten er straffrit at at gøre de ting vi taler om her det er derfor jeg synes det er

for meget slåen hen når vi hører specielt regeringspartierne

så det der er brug for

politiet får de nødvendige ressourcer

i praksis gør det nemmere for politiet at gribe ind

hvis de for eksempel kan udstede sådan en bøde som vi taler med det samme samtidig ser

på at vores grænsekontrol ikke fungerer

fald positivt at regeringen er begyndt at tale om at grænsekontrol kan virke nu mangler vi så

der arrangeres busture for

organiserede betlere og tiggere der fragtes til danmark specielt fra rumænien for at tigge

skaber altså noget utryghed

en sommer hvor det her netop netop er et problem

forslag som det her vil man ikke rigtig støtte man gør ikke rigtig noget og

det man har sagt er at man vil give

hundrede og halvtreds million kroner til politiet men virkeligheden er at det jo

problem der kommer med afspadsering

den ekstra indsats der skal ydes i forbindelse med terrorangrebet det betyder altså

må regne med at vi går en sommer i møde

kunne godt tænke mig at justitsministeren gik herop på talerstolen og lovede at det vil blive taget alvorligt og at ministeren vil sørge for at det det her er noget der bliver sat

er ikke rimeligt det er ikke acceptabelt så vores opfordring til regeringen er okay man vil ikke støtte det her forslag

forhandlingen er åbnet og justitsministeren

når man så begår kriminalitet bliver dømt bliver udvist og så trodser et indrejseforbud og enten

bare kommer tilbage til danmark eller endnu værre kommer tilbage selv om man ikke må være her og begår ny kriminalitet det er en voldsom provokation det er et alvorligt problem

derfor vil jeg gerne i dag tilkendegive over for folketinget og over for forslagsstillerne at

for udlændinge der trodser et indrejseforbud jeg synes strafferammen i dag er for lav

skal straffes i ganske kort tid eller op imod de to måneder som

lovforslag på den her side af sommeren men

jeg vil også lige gøre folketinget opmærksom på at hvis vi skal gøre det jeg foreslår at

som bliver strafniveauet automatisk hvis man

og dem må vi så i fællesskab

i forhold til beslutningsforslaget her som jeg også synes er relevant det er jo sådan at vi i danmark har et godt system for prøveløsladelse det giver jo rigtig god mening i de tilfælde

erstatte noget af sin afsoningstid med i stedet

tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse det er min fornemmelse at der er lidt for meget automatik i den måde som prøveløsladelser gives på i dag

jeg har på baggrund af terrorangrebet i københavn og gerningsmandens vej igennem vores retssystem allerede anmeldt at vi vil se på brugen af prøveløsladelser i danmark jeg er tilhænger af at bruge prøveløsladelser og det er jeg dér hvor det giver mening og har en resocialiserende karakter

vil lægge kriminaliteten bag sig og som bruger tiden i fængslet under afsoning til noget godt og noget fornuftigt

og hvorfor er det en relevant diskussion her det er det fordi

vores udenlandske afsonere som udgangspunkt afsoner i kortere tid end andre fordi vi ikke ønsker at de skal optage danske fængselspladser det princip giver

udenlandske kriminelle skal som udgangspunkt ud af danmark

deres kriminelle handlinger det er ganske dyrt at have dem siddende i kriminalforsorgens

set det er fornuftigt at fastholde et system hvor vi får så mange af de kriminelle udlændinge ud som muligt men når der så er udlændinge der trodser et indrejseforbud og alligevel vender tilbage synes jeg det er en relevant diskussion oppositionen rejser nemlig hvad gør vi så med den reststraf der måtte

skal den udløses automatisk jeg har meget stor forståelse for synspunktet jeg er ikke langt fra det vil jeg gerne sige men jeg bliver også nødt til som justitsminister at sige at her er vi inde at røre ved noget meget principielt og grundlæggende i vores retssystem

fordi det jo i dag er domstolene der vurderer i hvert enkelt tilfælde hvordan en reststraf

gennemgået derfor kan jeg ikke stemme for beslutningsforslaget men jeg rækker hånden ud til oppositionen jeg foreslår at skærpe straffen for at trodse et indrejseforbud

selvfølgelig

der sker noget ministeren siger

lagt den reststraf oveni

sikret at man kommer til at afsone

der selv har erklæret sig villig til at indgå

er der mange af de lande hvor udlændinge skal afsone der ønsker en domstolsprøvelse af den danske dom og det kan tage noget tid jævnfør de synes jeg for lange

på området som i dag er rammen men men summa summarum er at vi skal have flere udlændinge til at afsone hjemme det går heldigvis også bedre og bedre i dag udsendes der markant flere end der gjorde under den tidligere regering

til at bekræfte at der i dag udsendes flere end tidligere det går

og sat i fængsel i deres hjemland

det er den øvelse der står øverst på dagsordenen men så længe den endnu ikke kan lade sig gøre

vi nødt til at forholde os til det der sker i øjeblikket

en dansker bliver prøveløsladt på to tredjedele af straffen og det er jo gerne med det vilkår at han ikke begår ny kriminalitet

en udlænding bliver prøveløsladt ved halvdelen af straffen og så skal han rejse hjem og her kunne jeg godt forestille mig

man bare indflettede det vilkår under forudsætning af at du ikke kommer tilbage

mener jeg egentlig at

man genindsat til afsoning af den reststraf man blev prøveløsladt fra så kan man sidde derinde

at det tager lang tid at færdiggøre den straf som man skal have derudover for at

overtræde indrejsevilkåret så kan man få den klaret med det samme mens man er til stede og så kan man sidde inde og får afsonet begge straffe det er det signal vi skal sende

vil se dem igen når de er vist ud og har fået den rabat der hedder at de er vist ud

halv tid og ser vi dem igen skal skal de have reststraffen plus de tre måneder som justitsministeren snakkede om og som justitsministeren godt vil være med til at give dem ekstra for at overtræde indrejseforbuddet det er en løsning jeg mener vi kan leve med indtil vi får den perfekte løsning og den perfekte løsning

bliver de sendt til hjemlandet til afsoning i hjemlandet så længe vi skal holde dem

jeg også sige at så er det jo ikke vores opgave fra de danske fængsler

sørge for at resocialisere dem fordi de skal netop ikke ud i det samfund de har stjålet fra de skal hjem væk fra det samfund de har stjålet fra

venstre tager imod justitsministerens fremstrakte hånd hånd om at forlænge straffen for

rejse ind i landet men det kommer

til at koste ekstra hvis det er sådan at vi får klaret den anden halvdel nemlig den med at vi sender dem til afsoning i hjemlandet

er også et fælles gods som jeg hører

står øverst på listen ud med dem lige så snart de har fået deres dom og så vil vi ikke se dem igen før de vender

i kriminalitet vi har set i danmark men arbejdet stopper ikke her vi risikerer desværre i nogle tilfælde at kriminelle der er smidt ud af danmark alligevel ender med at vende tilbage og der er det vigtigt at vi for

dem fanget og for det andet får dem straffet for de har ikke ret til at opholde sig her i landet derfor er socialdemokraterne meget tilfredse med at justitsministeren vil fremsætte et lovforslag om at skærpe straffen når man overtræder et indrejseforbud altså hvis man er blevet udvist af danmark

straf for det og nu vil regeringen skærpe den straf det er vi meget tilfredse med det næste spørgsmål som

hvad med resten af den straf man oprindelig fik skal den så automatisk udløses der synes vi det er fornuftigt at straffelovrådet kigger nærmere på

vi er sikre på at lovgivningen område bliver ordentligt og grundigt fagligt funderet på den baggrund skal

herre ole hækkerup er klar over den ekspeditionstid der er hos straffelovrådet

hvis hvis det her står til troende at man lænker sin beslutningstagen til hvad det er straffelovrådet finder ud af i den forbindelse

men det har været så interessant og så spændende for dem at det har taget årevis

vil bare spørge bliver herre ole hækkerup ikke også træt af

reststraffen automatisk udløses

vi skærper straffen for at overtræde et indrejseforbud har straffelovrådet jo ikke noget med at

ikke kan blive inderlig træt af at man når man skal rykke på retsområdet

aftale i øvrigt med de konservative og med liberal alliance sf og enhedslisten om at sige at her skal vi strømline det

i justitsministeriet og i kriminalforsorgen vi har deadlines på dage for hvor hurtigt det skal gå

at vi ønsker så effektiv som muligt at udnytte den afgørelse der er i eu

lavet task force hjemsendelse noget af det der undrer mig og som jeg kan blive træt af på retsområdet

for det handler jo netop om om vi skal gøre det til en automatik

man overtræder det indrejseforbud man har fået altså den udvisningsdom man har fået

socialdemokraterne og regeringen åbenbart vil lade straffelovrådet vurdere hvad der skal ske her så er det bare jeg siger

ole hækkerup ikke træt af at vi altså måske skal vente i flere år før vi får et resultat af det

måske kan lave lovgivning er det ikke for tyndt

og roligt skal slå følgende fast det kan godt være at både jeg og herre peter skaarup synes at det for få udlændinge der kommer hjem

den aftale vi lavede om det for at strømline administrationen så meget som muligt på lige præcis det punkt

opfordre til at socialdemokraterne i højere grad tager politisk stilling jeg synes efterhånden vi har haft

for at de så kan bruge nogle år på

den anden del af det og sagde hvad er det så for en politik vi ønsker hvor er det vi ønsker at skærpe lovgivningen at anvende den arbejdsmetode er jo ikke noget den nuværende regering har opfundet tværtimod og det er præcis det samme der gøres i det her tilfælde hvor man siger ønsker vi at skærpe lovgivningen ja det gør vi så kommer det næste forslag udløsning af reststraf hvor man ikke er omkring en dommer og kan der være nogen juridiske problemer i det ja det kan der godt være og derfor sætter man straffelovrådet til

allerforrest når der er tale om at indføre strafskærpelser men men det her forslag fra

om man skal afsone den straf man

som de giver udtryk for her i i beslutningsforslaget da man i sin tid

indførte bestemmelsen om at udlændinge med en udvisningsdom i udgangspunktet kun skulle afsone halvdelen af straffen

i høj grad på baggrund af spørgsmålet om at vi var udfordret af

det er vi jo så heldigvis ikke længere

er vi enige med justitsministeren i at det er en god idé at bede straffelovrådet om at se på spørgsmålet om udløsning af reststraf ved overtrædelse af indrejseforbud

gjort vores endelige stilling op i forhold til spørgsmålet om om udløsning af reststraf hvis man ikke overholder et indrejseforbud men det vil vi naturligvis gøre i forbindelse med at straffelovrådet vender tilbage med

der bliver stillet vi må dog erkende at vi ikke tror at

vil medvirke til at der er færre kriminelle udlændinge der overholder indrejseforbuddet vi ser at de mange udenlandske kriminelle der kommer tilbage til danmark på trods af et forbud jo ofte kommer fra rumænien der er et meget fattigt land

fattigdom er grunden til at der begås så meget kriminalitet tror vi

folk i at rejse tilbage til danmark da nogle måneder eller år i et dansk fængsel vil være mere bekvemt end at være i et fattigt rumænien for eksempel derfor tror vi næppe at skærpede straffe vil ramme denne gruppe

som har familie børn og venner her dem som har større tilknytning til danmark end til det land de egentlig kommer fra den gruppe vil altid vende tilbage uanset hvor høj straffen er det så vi også eksempler på i den dokumentar på tv to de udviste vender tilbage som der henvises til i bemærkningerne til beslutningsforslaget

mener vi derfor det vil være ressourcespild at smide folk i fængsel de optager fængselspladser og det koster penge men der skal selvfølgelig også være ret og rimelighed og derfor må vi komme dette problem til livs vi er bekendt med at justitsministeren har et lovforslag på vej om indrejseforbud vi ønsker derfor at afvente hvad ministeren kommer med før vi træffer en endelig

og forslagsstillerne lægger på samme måde op til en automatik sådan at en overtrædelse af et indrejseforbud

udløser reststraffen i enhedslisten er er vi imod automatiserede straffe uanset hvor grimme mennesker

må og skal være op til domstolene at vurdere

om prøveløsladelse eller indrejseforbud eller noget andet skal spille i forhold til

straffes det jo også allerede i dag med op til tre års fængsel så det er ikke nogen mild strafferamme der er tale om

set fuldstændig enige med forslagsstillerne

alle andre partier i folketinget

at lovovertrædere som ikke hører hjemme i danmark skal afsone i deres hjemland og vi glæder os sådan set også over at der i de seneste år har været en stigning i antallet af udenlandske kriminelle som afsoner i hjemlandet efter at de er blevet dømt i danmark det er bedst for det danske fængselsvæsen

straffes gerne med tillæg

netop er at en række udlændinge

man glæde sig over at der er flere der har gjort det i den seneste tid men der er alligevel alt for mange der fylder op i de danske fængsler så der er to problemstillinger der er værd at omtale det ene kan vi så gøre noget ved her

fortsat skal afsone og når vi har set i et tv program

halvdelen af de udviste der er vendt tilbage inden for en år så er der sådan set et problem der skal tages hånd om derfor

dels more sig over at sidde i et dansk fængsel til afsoning for det er lidt mere behageligt end

så kommer de ud og så får de et indrejseforbud og det viser sig ofte ikke at være nok vi konservative siger egentlig ret tydeligt at straffen for at overtræde et indrejseforbud skal hæves markant og vi ønsker også at gå længere end forslaget vi ønsker faktisk

indrejseforbuddet hæves til en års ubetinget fængsel

kommer til at rejse tilbage til danmark det gør man faktisk med vilje men det her forslag tilsigter at udenlandske kriminelle der dømmes til udvisning skal afsone hele reststraffen hvis de trodser indrejseforbuddet og kommer tilbage

indrejseforbuddet i en syltekrukke ovre i straffelovrådet og vi håber på at det bliver en lidt hurtigere proces

at reststraffen skal afsones hvis man

som andre også har sagt her i salen har vi nok alle sammen set den her tv udsendelse der hedder de udviste vender tilbage hvoraf over halvdelen rejser ind i danmark igen jeg tror endda

deres indrejseforbud i to tusind og elleve og at tallet i to tusind og tretten var steget til fire hundrede og fem og tredive personer rigspolitiet mener dog at tallet kan være langt større

hvorfor skal udenlandske kriminelle som er blevet udvist have strafrabat på halvdelen af

når de alligevel vender tilbage til danmark så vi kunne godt ønske os at der var en lidt

fra regeringens side om at

rigtig rigtig stor gene for vores dagligdag for færdsel for trafik og

findes og der skal være en passende straf en straf der skal stå mål med den forbrydelse som er blevet begået

er ikke fordi vi ikke er enige med forslagsstillerne i sigtet og indholdet nemlig at der skal være en en ordentlig sanktion

men som forslagsstillerne sikkert ved

har rigsadvokaten ved flere lejligheder tilkendegivet at man vil søge at indbringe egnede sager

rigsadvokatens formål med det er at få sikret en større nuancering i straffene for bombetrusler sådan at det almindelige udgangspunkt som man må sige er lavt nemlig tyve

skal kunne fraviges i mere alvorlige sager efter rigsadvokatens ansøgning har procesbevillingsnævnet i marts måned givet tredjeinstansbevilling til at den såkaldte lalandiasag

den højesteretsdom inden vi fortsætter diskussionen om

sanktionerne

forurettede eller eventuelle tredjeparter måtte have i forbindelse med bombetrusler det kan for

i nogle af de højdramatiske kampe jeg ville egentlig hellere bruge de betjente til kriminalitetsbekæmpelse

i hvert fald kræver det i mine øjne en noget mere tilbundsgående diskussion af i hvilke kriminalitetsformer

betale for omkostninger i forbindelse med efterforskning og politiarbejde og i hvilke

har omkostninger der er større end det man lige kan se i ødelagte liv eller i ødelagte

eller andre elementer så summa summarum jeg deler forslagsstillernes holdning til at vi ikke bare skal acceptere at der fremsættes bombetrusler jeg vil gerne afvente højesterets

den rigtige case eller den rigtige sag

bare i to tusind og tretten var der otte og halvtreds anmeldelser om bombetrusler og det har ligget sådan nogenlunde jævnt så der er jo forskellige

år for år at der er flere unge mennesker der fremsætter bombetrusler for at udskyde en eksamen og så videre det må jo ligesom bevise

til at betale erstatning til den forurettede

i forhold til de bombetrusler der har været på

var der syv og halvfems det altså mere end en fordobling og derfor er der jo gået inflation i de her telefonbomber som de

vi har jo haft nogle grelle eksempler det er odense banegård det er lalandia der var en på slagelse gymnasium kan jeg huske

vi er nødt til at tage det meget mere alvorligt der er nok nogle der skal have en højere straf der er i hvert fald nogle der skal have et erstatningskrav og det er jeg nok lige ved at tro er ret vigtigt men så er problemet igen

er psykisk syge og som sådan

strafegnede men det må man jo se på fra sag til sag og det er derfor vi har en individuel bedømmelse af hver enkelt sag men der er altså nogle hvor straffen

skal skærpes og så er der nogle

det er et alvorligt problem og hvis ikke vi tager det alvorligt

har procesbevillingsnævnet i marts to tusind og femten givet tredjeinstansbevilling til en sag om bombetrusler der føres en sag som er berammet i højesteret den femogtyvende juni to tusind og femten vi socialdemokrater vil

på den baggrund indgå videre drøftelser om spørgsmålet om straf for bombetrusler men vi mener at det er mest sagligt at

ellers risikerer vi blot at skærpe nogle straffe

af psykisk syge personer og børn

senest i sagen om odense banegård hvor det var en meget syg kvinde der fremførte truslen til stor gene for passagerer og erhvervsdrivende

ikke alene en diskussion om straf men også en diskussion om hvordan vi bedre forebygger at truslerne sker det er ikke let men jeg synes blot at jeg vil nævne at det også er et aspekt af denne diskussion som nævnt

vi socialdemokrater ikke afvisende over for at skærpe straffen for fremsættelse af bombetrusler vi vil dog blot afvente den sag og den proces

på tværs af partierne vi er allerede i gang med at se på om straffen

for bombetrusler i alvorlige sager er på sit rette niveau

delikat affære da flere af de sager

og man forsøger at få testet det nuværende niveau og

nuværende retspraksis derfor tror jeg altså at vi skal træde lidt varsomt

folketingets side og ikke påvirke domstolenes arbejde det er lidt en uskik og desuden

i retsplejelovens bestemmelser at man helst skal holde sig fra den slags vi er villige

igen efter at rigsadvokaten har afsluttet sin sin sag ved højesteret men på nuværende tidspunkt er vi ikke indstillet på lovændringer fra radikal side tak

tendensen er desværre stigende som det også er sagt her ikke mindst fordi vi også har levet med en

myndighederne jo nødt til at reagere som om det er alvor hver eneste gang sf har opfordret til at få kortlagt hvem gerningsmændene bag bombetruslerne er

det skal give os mere viden om hvorvidt det er drengestreger der løber løbsk eller om det er psykisk syge der er på spil det er nemlig afgørende for at man kan indrette sanktionerne klogere vi synes ærlig talt ikke at tredive dages fængsel som der ofte gives i disse sager helt står mål med den skræk man jager i livet på folk og de ressourcer der bruges på det vi vil derfor godt opfordre ministeren til at få lavet den omtalte kortlægning og se på om der er behov for en justering af strafniveauet

om at normalstraffen skal være en år

godt være det er der vi skal ende men vi synes der er behov for at gøre det her klogt og det kræver mere viden om gerningsmændene vi er dog på linje med forslagsstillerne om at man godt kunne

en del af omkostningerne for

delvis ved meget store omkostninger så vi ikke spolerer resten af livet for et meget ungt menneske der ikke tænker sig om sf afviser forslaget men vil gerne indgå i

man kunne fikse al kriminalitet bare ved at forhøje strafferammen for en given forbrydelse mon så ikke vi havde fået det ordnet for noget tid siden her i i folketingssalen det er den ene del af det det

formentlig ikke have nogen betydning at man hæver

for det andet mener vi ikke i enhedslisten at det er folketingets opgave detaljeret at pålægge domstolene hvilken

lave lovgivning og beslutte hvad der skal være kriminelt og

inden for hvilken ramme man skal straffe for

en given kriminalitet men det er op til domstolene konkret at vurdere hvad den konkrete situation og

skriver forslagsstillerne

en fængselsstraf på en års fængsel vil sende et signal der får potentielle lovovertrædere til at tænke sig om inden de

temmelig meget forkert at

genovervejer når det betyder en års

også forkert at at det vil få folk til at tænke sig om tror jeg det der karakteriserer personer som fremsætter bombetrusler mod offentlig transport er jo netop at de ikke tænker sig om inden de gør det i forslaget bliver der også nævnt en række eksempler

meget dumme bombetrusler der er for eksempel manden som i december to tusind og fjorten midt i juletrafikken lammede odense banegård i fire timer ved at true med at sprænge en bombe medmindre statsministeren gik

også en overtrædelse af straffeloven og utrolig irriterende for de mange mennesker der skulle frem og tilbage med tog men mener forslagsstillerne virkelig at den bombetrussel var præget

ville statsministeren efterkomme det krav og

at det her var en handling udført af et rationelt tænkende væsen som kunne være blevet stoppet hvis der bare havde været en minimumsstraf på en års fængsel det det tror jeg sådan set ikke

er desuden også når de fremsætter

spore den mobiltelefon de ringer fra eller den

de sender mails fra og så videre hvis de er så overbevist om at de ikke kan spores og at de er så snedige

for at skære det ud i pap der er ikke noget der tyder på at der vil være en generel præventiv effekt af at hæve strafferammen

for bombetrusler mod offentlige transportmidler der er heller ikke noget der tyder på at der vil være en individuel præventiv effekt

for lave fordi det er meget meget planlagte og sirligt udførte

og risiko over for det potentielle udbytte man kan få ud af det

andre former for kriminalitet som er mere tilfældige hvor

når der er tale om psykisk syge mennesker men jeg har heller ikke sagt at

er noget helt helt andet der skal til men i det her tilfælde

så er det ikke noget man fikser med straffeloven så

om psykisk syge og andre og vi kunne også

kolding storcenter hvor der var en tre og halvfjerds årig mand der var sur på systemet

sidste år hvor der var en ung mand der ikke var

dermed lagde et universitet ned for en dag

ved det her så stiller

over hvad strafferammen er ja det håber jeg da

hvis man sidder og er i gang med at ville

planlagt og velgennemtænkt men jeg husker jo ikke at enhedslisten

det må jo om noget siges at være velplanlagt og velgennemtænkt når

er blevet fremsat og derfor er det også forskelligt hvad man skal gøre for at forhindre det

vil jeg bare sige at jeg synes at fru mai mercado skal holde op med at fremsætte beslutningsforslag på baggrund af hvad hun håber der virker kriminalpræventivt og så synes jeg at hun skal læse hvad der reelt er

mener at vi skal bruge sådan noget intelligent der hvor det reelt kan have en forebyggende effekt de konservative har en tendens til at

beslutningsforslag om højere straffe hver gang der er et problem i medierne man

synes fru mai mercado skulle tænke over at hvis det her beslutningsforslag går igennem så straffer man bombetrusler mod offentlige transportmidler hårdere end for eksempel voldtægt er det virkelig

et kæmpe problem i de tider vi lever i hvor vi

en frygt for terror kan man sige og hvor vi netop er meget opmærksomme på at poser og hvad ved jeg

i det øjeblik der rent faktisk er noget alvorligt

netop noget med forebyggelse at gøre set med mine øjne

fru pernille skipper og enhedslisten gerne vil hvis man skal forhindre de her bombetrusler som er fuldstændig

helt helt enig i den betragtning af det og

vigtigt argument i debatten det fører bare ikke til at

en forhøjet strafferamme og slet ikke en minimumsstraf så skal være udtryk for at man forhindrer sådan nogle

hen tråden et kort øjeblik

psykiatripolitisk spørgsmål der er noget social forebyggelse og så

som er vrede på systemet og fremfører sådan noget her men det er jo ikke et udtryk for et rationelt tænkende menneske som træffer en rationel beslutning og derfor tror jeg heller ikke at en minimumsstraf

har tænkt sig om jeg har ikke mere tid men det er den ene del af

den offentlige ro og orden og folks færden

det er i det lys det her forslag skal ses

at udøve noget der i den grad både lammer trafikken og generer

er jo altså at lovgive og dermed sende

plads nok inden for den nuværende lovgivning til at

modvirke eller forhindre

ikke sket og derfor er det her jo lige så meget et politisk signal

hvor meget straf der skal gives i den konkrete situation men det er en signal

som vi ser udviklingen og som vi ser forholdet mellem den straf der gives og

påtales eller udmøntes

en bombetrussel som lukkede indkøbscenteret i

bombetrusler medfører både forstyrrelser af den offentlige transport og

til stor gene for mange bombetrusler

skal tages alvorligt og vi mener det er uholdbart at vi kan se at

det skal altså have større konsekvenser når man fremsætter en bombetrussel derfor ønsker vi at normalstrafniveauet skal være på minimum en års ubetinget fængsel det vil afholde mange fra at lave de her drengestreger hvis det har en alvorlig konsekvens

evaluering af den her højesteretsdom der nu skal fældes

i lalandia her i sommer og den ser vi

har været bombetrusler mange de senere år odense banegård

den allertravleste tid hvor butikkerne måtte lukke ned det meste af en dag

det er jeg meget bekendt med da jeg selv har en søn der går dér så

vi er også godt klar over at der er forskel på de folk der

og det skal de selvfølgelig også

selv om langt de fleste bombetrusler jo heldigvis

man har de her trusler især i disse tider med terror og andre ting hvor

vi vender os om og kigger i toget når

en kuffert oppe i nettet

er gået ud og så videre og så videre

skal transportere ting med toget og

er utrolig store samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med det der er også personlige omkostninger

forhold tallene viser at antallet af bombetrusler er stigende

strafferammen er ikke fulgt med derfor håber vi på at

måske kunne tage

mulighed for at samle flertal for det det er der

der tyder på men vi siger tak for en god debat

trafiksikkerheden som bør være omdrejningspunktet for diskussionen

den næste sag jeg vil vil sige

meget meget klart og tydeligt at har nogen politisk ideologisk holdning til hvor hastighedsgrænserne skal være henne i det her land jeg er optaget af én ting

vi har for mange ofre på de danske veje ikke mindst vores landeveje og vi har altid et særligt hensyn at tage til de bløde trafikanter derfor skal bilister køre ordentligt

at køre for stærkt for det er fart der dræber

ventende sommerfolk som har campingvogn at vi netop har besluttet

kørsel med campingvogn sådan at vi nu indfører en tempo hundrede ordning det tror jeg er noget mange campister har set frem til med

det er godt at vi gør det nu så man kan få lov til at køre af sted til campingpladserne her i foråret og

her det næste spørgsmål er jo så hvor hurtigt

landeveje og motortrafikveje som forslagsstillerne også er inde på

haft nogle forsøg med differentierede

nogle særligt udvalgte veje hvor ulykkesfrekvensen i forvejen har været lav og hvor det er vurderingen at vejen er egnet til kørsel med højere hastighed vejdirektoratets forsøg viser at forhøjelsen af

på disse særlige strækninger har medført et fald i hastighedsspredningen på vejene så

det er ikke muligt endnu at sige om de højere

ført til færre eller flere ulykker

der er nemlig ikke foretaget en egentlig vurdering af ulykkestallene og de færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser af forsøget den endelige rapport om forsøget forventes

det må alene være et spørgsmål om

tredje del af forslaget som handler om atk

set derfor at der i stedet er indført automatisk

samlet set kan vi ikke støtte forslaget omend vi på nogle af strækningerne kan man

til at tage nogle svære diskussioner i de kommende år om hvordan vi sikrer at vi har et politi der er gearet både til det

også til alle andre former for kriminalitetsbekæmpelse færdselsområdet er fortsat et vigtigt politiområde fordi det koster menneskeliv derude hvis ikke loven og reglerne

rigspolitiet lægger op til et større optag på politiskolen og som jeg

vores vigtige politiressourcer hen til

ressourcer til politiet vi har foreslået fem hundrede million

det her beslutningsforslag foreslået at man som alternativ til fotovognene kan sætte de såkaldte stærekasser op og man kan oven

købet sætte dem op som mobile enheder så man kan flytte dem rundt i landskabet og så gør de jo faktisk præcis det samme som fotovognene gør og så starter man allerede der med at have cirka hundrede politifolk man kan sætte ud på gader og stræder så lad os få mere af det det løser det ikke alene

har magtet og evnet at få nedbragt det er ikke kun politiets fortjeneste men det er også politiets fortjeneste

kriminaliteten i i danmark se bare på indbrudstallene se bare på tallene for ungdomskriminalitet men vi kan blive

set i lyset af angrebet i i københavn kommer vi til mere strukturelt at forholde os til hvordan vi bruger politiets ressourcer

og empatisk politikorps og ligegyldigt hvor jeg kommer frem bliver jeg faktisk stort set altid mødt af det samme nemlig et ønske om mere politi

indsatsen mod indbrud og ikke mindst i

i vores udsatte boligområder hvor der blandt mange børn og unge og deres forældre er et ønske om et tilstedeværende politi for at forebygge kriminalitet men selvfølgelig også for at politiet kan reagere det er et utrolig godt udgangspunkt for politiarbejde og derfor arbejder vi selvfølgelig med hele tiden at finde den rette balance mellem det effektive politi som ikke altid er synligt men som alligevel kan være dygtigt og så det tryghedsskabende og dermed også forebyggende politi

det balancepunkt vil altid være svært at finde

tror også at noget af det vi kommer til at bruge meget tid på i en kommende flerårsaftale er

at regeringen på baggrund af grundige overvejelser har besluttet at hæve

der opfylder en række nærmere særlige tekniske

betingelser det er glædeligt for de mange campingvognsejere der hvert år nyder sommerlandet med

at to ud af tre trafikuheld i dag sker på landeveje og at hastighed er skyld i cirka halvdelen af ulykkerne derfor er tiden nu ikke til at gamble med sikkerheden på vejene

vil at endnu færre bliver dræbt på de danske veje og derfor skal vi ikke generelt sætte farten op i forvejen er der alt for mange der ikke kan overholde de tilladte hastighedsbegrænsninger og som derfor sætter eget og andres liv i fare det leder mig frem til

der handler om fotovogne versus stærekasser lad mig minde om at det er en beslutning som et markant flertal folketingets partier står bag herunder dansk folkeparti de konservative og venstre

jeg vil også minde om at rådet for sikker trafik peger på at fotovogne er den bedste løsning til at nedsætte danskernes fart og det er ikke uvæsentligt vi socialdemokrater diskuterer gerne bemandingen af fotovogne i forbindelse med en kommende flerårig aftale for politiet præcis som justitsministeren netop har sagt men at afskaffe det udstyr der sikrer at færre bliver dræbt i trafikken vil vi altså ikke vi vil at færre kommer til skade på vejene

jeg gerne meddele at socialdemokraterne ikke kan støtte

at der er flere sårede i trafikken men det er altså et forsøg på at sige at der hvor det giver mening der hvor

sådan er det jo når man kommer ud i den virkelige verden kører lidt hurtigere end de reelt må

giver dem muligheden herfor uden at det i øvrigt skal ses som et udtryk for at vi bare siger fri hastighed det er nemlig lige så vigtigt at forstå at vi når man sætter hastigheden op nogle steder hvor det giver god mening

der giver det lige så god mening men hvis man ikke kan se

respekterer man heller ikke nødvendigvis det andet og det synes jeg er vigtigt at

et forslag om at biler med campingvogne skal kunne køre hundrede kilometer per time jeg kan forstå at det har regeringen så også

at regeringen vil tage med at der er biler der kører med trailer jeg ved ikke om det er med i det

for at slippe for at netop

campingvogne der kommer her i sommertrafikken skal ud

genere alle dem i overhalingsbanen ville det være rigtig rigtig kvikt synes jeg

ministeren nævnte faktisk selv i sin tale

det her med stærekasserne som jo er blevet udskiftet

der var et forsøg med stærekasser og i min optik

i evalueringen betragtet som succesfuldt

at de steder hvor der var sat stærekasser op faldt hastigheden

det er jo netop et forsøg på at få hastigheden ned ved steder

man så indkøbt de her fotovogne man har budgetteret med at

når ministeren siger at kontrollen skal være der hvor det giver

mest mening tager i betragtning at i den undersøgelse der har været

så sige at en mandag aften hvor jeg kom kørende fra jylland

kom jeg forbi københavn klokken en og tyve

det giver god mening og heldigvis overholdt jeg da også

jeg synes det er underligt at under to procent af den kontrol der er

det er jo netop vores børn vi skal passe på jeg synes det er lidt mærkeligt at man ikke

vil støtte forslaget vel vidende at noget af det trods

til ministeren om netop at se på biler med trailere

til trafiksikkerheden derfor følger vi radikale

og forsøg på området om man for eksempel kan sætte hastigheden op på visse sikre landevejsstrækninger

arbejde videre med i de kommende år så længe det er forsvarligt set med trafiksikkerhedsbrillerne ligeledes ser vi gerne på grænserne for de forskellige køretøjer det er ikke sådan en en

for os det er noget vi løbende gerne tager et kig på også i takt med at køretøjerne udvikler sig vi har netop foreslået at man hæver

for visse typer af campingvogne de såkaldte tempo hundrede campingvogne da det vurderes at det

sikkert at de kører hurtigere end de hidtil har gjort men de øvrige fartøjer i i forslaget er vi ikke klar til at hæve hastigheden for på

automatisk trafikkontrol også kaldet atk

om man for eksempel på sigt skal tage stræknings atk

da man frem for at måle på det enkelte punkt tager højde for

findes finansiering til at opsætte stræknings atk

vil vi da være villige til at diskutere om det ikke bør være et supplement til vores atk

ikke enige i de helt konkrete modeller der bliver foreslået

kan vi ikke bakke op om forslaget som helhed men jeg synes

og motortrafikveje vil alt andet lige betyde flere ulykker og ikke mindst flere dødsulykker vi synes derfor at vi skal lytte til direktøren i rådet for sikker trafik som helt klart udtaler at farten er den afgørende eller en medvirkende årsag ved halvdelen af ulykkerne på vejene vil vi nå færdselssikkerhedskommissionens mål om at halvere antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne så virker det derfor fuldstændig selvmodsigende at hæve hastighedsgrænserne

men som udgangspunkt holder vi fast i at hastighedsgrænser ikke bør stige

på landeveje motortrafikveje eller andre af de i forslaget nævnte veje ud over at forhøjet fart medfører flere ulykker er de fleste af vejene slet ikke bygget til at kunne håndtere højere fart der er hverken vigespor eller tilkørselsramper og så giver højere fart også højere

tredje del af forslaget henviser vi til at både danske og udenlandske undersøgelser viser at politibemandede fotovogne er utrolig effektive til at nedsætte hastigheden

jo netop formålet med fartkontrol at nedsætte farten så antallet af ulykker falder

desuden viser erfaringerne med stærekasserne os jo også at de ofte er udsat for ødelæggende hærværk hvorfor de ofte er ude af drift

men det er altså farten der dræber og hvor tit har vi ikke hørt det det er et faktum

højere fart forhøjer også risikoen for ulykker og

bliver voldsommere med flere døde og tilskadekomne som følge efter vores mening

det her forslag som de mange andre forslag der har været om øgede hastigheder på vejene bidrage til at sætte den udvikling over styr som vi har set herhjemme med et faldende antal dræbte og tilskadekomne forslagsstillerne

øge hastigheden med ti kilometer per time på landeveje og motortrafikveje det er nogle af de mest ulykkesramte vejstrækninger i den forbindelse henviser man til at en afpasning af hastigheden efter de konkrete forhold vil medføre en generel styrkelse af trafikmoralen som man kalder det og viljen til at respektere fornuftige fartregler som det hedder det er så disse

noget luftige begreber der skulle øge trafiksikkerheden regeringen har og det er støttet af enhedslisten besluttet at øge kontroltrykket i forbindelse med fartkontrollen de fem og halvfjerds nye fotovogne

er kommet vil bidrage til at bilisterne overholder fartgrænserne som de er

det tror vi altså mere på har en effekt end en styrkelse af trafikmoralen og viljen som det påpeges i i det her forslag derfor siger vi lad os

nu se på resultaterne af det forhøjede kontroltryk

når man som bilist skal regne med at der er en risiko for

tiltro til den her luftige ansvarsfølelse

moral og så videre hos bilisterne går endda så vidt at man tror at

campingvogne og trailere kan hæves til hundrede kilometer per time på motorveje

bilisterne blive motiverede til tilsvarende også pludselig at læsse og overdække deres

heller ikke forslaget om at elcykler

time er rigtig gennemtænkt vejdirektoratets undersøgelser fra vinteren to tusind og fjorten viser at de relativt set er involveret i alt for mange ulykker

det især er ældre mennesker der kommer til skade og hvis man tillader en hastighed på

knallertkursus forinden er det også det man

hvis man skal kunne køre tredive kilometer per time på en elcykel enhedslisten er kun enig med forslagsstillerne i én ting og det er at fartbøder aldrig må opkræves bare for at fylde statskassen formålet skal selvfølgelig være at mindske antallet af færdselsulykker men så hører enigheden jo så også op

vil gerne give politiet flere redskaber til at sikre at fartgrænserne respekteres

både med stationære stærekasser stræknings

som de hedder flytbare skilte og

forslaget om at sende de allerede indkøbte

fotovogne retur til producenterne er vist ikke noget man skal tage sådan helt seriøst det økonomiske tab ved at

gøre det er i hvert fald også noget som forslagsstillerne indtil videre har holdt for sig selv enhedslisten kan ikke støtte

firs kilometer per time skulle være det

indrettes efter vores bilpark som jo i de senere år er blevet meget mere trafiksikker og mere egnet til

for et antal år siden og derfor er det

ændre det her så de

holder de her fotovogne jo i skjul af træer og buske og

endda været eksempler på at de må hentes af falck fordi de kører fast i grøften for at komme så langt ud at ingen kan opdage dem

de et girokort og det er sandelig også noget der øger trafiksikkerheden skal

holder der på lige strækninger hvor man knap kan komme i skjul så det er tiden at få lavet om på det

var en eneste fotovogn ude at køre så det var altså ikke et

være formålet alene af den grund

er det passende at trække de betjente ud af de her vogne der holder i skjul og så sætte dem til noget meningsfyldt arbejde for

kan det være sådan for at tage hensyn til sikkerheden at hvis der er områder der ikke kan bære den

motortrafikvej tillader man så generelt

samtidig tillader man campingvogne

det kræver at køretøjet er godkendt og synet til det der er også nogle detaljer om at hvis der er læs på

lastbiler der kører i tættere bebyggede områder hvor der er en generel hastighedsbegrænsning på halvtreds

den er skiltet op til at man eksempelvis må køre tres

giver vi så mulighed for at man kan følge de andre trafikanter og køre tres

traktorerne hvor man tillader en højere hastighed nu op til fyrre

og for eldrevne cykler hæver man hastigheden med fem

alt sammen fordi dem der har forstand på det ikke mindst politiet kan konstatere at der tit er stopeffekt i at nogle trafikanter ikke må køre det samme som andre så opstår der farlige situationer nu ensretter vi hastighederne og vi har selvfølgelig ingen forventning om at det her øger risikoen for ulykker og skader og trafikdrab

at man så samtidig pålægger regeringen at undersøge om de dyrekøbte og

erstattes med såkaldte stærekasser

vi har foreslået at de bliver gjort mobile altså bliver monteret på en trailer eller lignende så de kan flyttes rundt og placeres der hvor det er kendt at

målrettet gør noget ved de steder hvor vi ser mange ulykker

det er i øvrigt efter svensk forbillede der har man set at det virker så hvorfor ikke kopiere det

jeg havde med justitsministeren da

at hun da var tilfreds med politiets indsats og

jeg skal bare sige til justitsministeren

noget parti der er større talsmand

ligger tæt på men jeg mener at vi har førerrollen vi mener til enhver tid at vi skal gøre noget mere for at have en effektiv politistyrke det synes vi ikke

regeringen har levet op til vi har i lang tid peget på at der var behov for flere ressourcer og vi synes også

politifolk der var har gjort det fremragende stort set alle

i rapporten der blev fremlagt i går

politifolk nok at man kom for sent ud til synagogen i krystalgade der er også sået tvivl om den måde man betjente våbnene på man var ikke trænet og uddannet til opgaven det var ikke politifolkenes skyld det er fordi man ikke her fra folketingets side har givet ressourcer nok til politiet

tilstrækkeligt med politifolk til rådighed at de er uddannet og trænet til opgaven at de har det udstyr der skal til for at de kan matche de kriminelle der er og der ville det da passe mig glimrende hvis regeringen kunne komme lidt frem i skoene

for at vi får den politistyrke og giver politifolkene nogle ordentlige vilkår til at udføre den opgave de så fortræffeligt udfører men af mangel på ressourcer ikke kan

forsigtighed når fru pia adelsteen siger at hun ikke har meget forstand på det

måske fordi fru pia adelsteen ikke har forstand på det men det tror jeg

og derfor vil jeg i stedet for at gentage hvad der er sagt her her

at jeg egentlig har haft det nemmere med de her forslag med med den socialdemokratiske justitsminister end jeg i sin tid havde med den borgerlige justitsminister jeg husker hvilken hvilken kamp vi havde for at få hævet hastigheden på motorveje

og jeg husker også hvilken kamp vi havde

vi så tempo hundrede campingvogne

derfor vil jeg sige for der var en misforståelse fra pernille skippers

er det et krav hvis man vil køre hundrede

at den enten er lukket at den er overdækket eller at den er tom så det er et krav

det er frivilligt jeg ved godt det står længere nede i beslutningsforslaget at det vil motivere folk

de overdækningen alligevel så vil de også tage den på selv om de ikke kører

det var jo det der skete på motorvejene dengang vi hævede

ikke under tredive men omkring fyrre dødsulykker om året

faktisk faldt antallet af dræbte på motorveje til tyve og

over tyvende et år var det nede på tolvte jeg tror det har noget at gøre med at nu var det troværdigt og at folk fandt en mere

for at få differentierede hastigheder selv om det

en ringvej hvor der er et dyrehegn omkring der er ingen cykelstier man kan se tre

sket nogen ulykker de sidste fem år der er stadig ikke sket nogen ulykker

hastigheden er sat op til halvfems

et spørgsmål om troværdige hastighedsgrænser

også gøre på motortrafikveje man kender jo betingelserne

en motortrafikvej det er jo netop at der ikke er nogen tilkørselsveje og ikke er nogen anden form for mulighed

på vejen der kan hastigheden godt være hundrede

det er rigtigt at langt de fleste ulykker sker på landeveje og langt de fleste dødsulykker sker på landeveje ja det er også korrekt men man siger ikke noget om hvor mange af disse dødsulykker der sker med en hastighed

at hastighedskontroller

forstået på den måde at foran en skole klokken

differentierede hastigheder med digitale skilte der gør at man kan skilte hastighederne op og ned

mere troværdige hastighedsgrænser

bare drejer sig om at køre alt alt

selv om jeg også har det dårligt med at sige

de såkaldte mobile stærekasser altså rene trailere som er ubemandede og som man kan køre rundt med

relevante steder de kræver ikke noget mandskab de kræver egentlig heller ikke nogen middagspause de kræver ikke

timers arbejdsdag de kan sådan set stå der meget meget længere og derfor ville det jo være smart hvis de stod ved den skole hvor man differentierede hastigheden med et digitalt skilt således at de altid kunne tage folk

kører for stærkt hvis de kører mere end halvtreds

til min store overraskelse sagde de

ubemandede mobile stærekasser det undrer mig egentlig men men så vil

den betjent der sidder inde bag i fotovognen sidder der jo reelt kun for at holde øje med

som jeg sagde indledningsvis til justitsministeren han ville egentlig gøre gavn hvis han sad på

så kunne han køre efter den der ikke havde nummerplader på han kunne køre efter den der var beruset han kunne køre efter den der havde stjålet en bil eller han kunne køre efter den udlænding som vi aldrig får pengene hjem fra vedrørende de

af tre lande ud af de otte og tyve eu lande

og det er reelt også det mange traktorer kører jeg har mødt en som fortalte mig at

det er så hans problem indtil vi får det her ændret

tak for den gode respons jeg synes der

gode indslag og jeg jeg kan da oplyse herre jeppe mikkelsen om at hans partifælle andreas steenberg gerne vil have halvfems på landevej

mange gode åbninger fra herre jeppe mikkelsen

om at køre stærkere det drejer sig om at få troværdige hastighedsgrænser som så til gengæld vil blive overholdt og bliver de ikke overholdt

ansatte har deres ytringsfrihed bruger deres ytringsfrihed og vi er jo også afhængige af

derfor er det også vigtigt at offentligt ansatte føler sig trygge i forhold til at kunne deltage i debatten tryghed er jo i den her sammenhæng at man ikke skal frygte for sit arbejde og sin mulige karriere som

det er forslagsstillerne helt

bekendt nedsatte regeringen i to tusind og tretten et udvalg der skal se på offentligt ansattes mulighed for at ytre sig ytringsfrihed i det hele taget udvalget fik også i opdrag at se på om der er behov for

så lang tid siden at udvalget kom med sin betænkning for så vidt angår en whistleblowerordning

gennemføres en generel lovgivning den samlede betænkning er nu sendt i høring til en bred kreds af både myndigheder og

høringsfase og afvente den videre diskussion

og det hænger ikke kun sammen med at vi vil afvente hvad der måtte komme ind

det her vedrører jo specifikt

heldigvis er underlagt kontrol fra en række sider

for en dels vedkommende henvendelser fra medarbejderne

er jo som bekendt underlagt tilsynet med efterretningstjenesterne der kontrollerer at

pet behandler oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen tilsynet kan både af egen drift eller efter klager påse

lovgivningen det kan for eksempel være i sager om videregivelse af oplysninger til udenlandske efterretningstjenester eller uberettiget indhentning af

også klage til tilsynet

er derudover underlagt kontrol fra folketingets egen ombudsmand og den uafhængige politiklagemyndighed medarbejdere

begået af efterretningstjenesten det vil sige at

en række kontrolorganer som medarbejdere i pet

gå til hvis der er oplysninger som skal

ord til den del af forslaget der handler om at tilsynet en gang årligt skal pålægges at give møde i kontroludvalget til det vil jeg gerne sige at tilsynet betragter vi i regeringen som en uafhængig myndighed der hverken er

underlagt instrukser fra mig som justitsminister eller regeringen i det hele taget derfor

gøre noget derudover er praksis i dag at det kun er regeringen og regeringens repræsentanter som giver møde i kontroludvalget efter regeringens opfattelse bør folketinget overveje meget nøje om man skal ændre den praksis og det bør nok

være en delmængde af et beslutningsforslag må jeg ikke

afgive sin redegørelse den redegørelse skal offentliggøres inden da oversendes den til folketingets

og der er altså ikke tale om at kontroludvalget ikke får indblik i tilsynsvirksomheden det gør folketingets kontroludvalg

hundrede procent hvad var men man kunne jo godt forestille sig at der også ville sidde en medarbejder i

der var et eller andet der var mærkeligt og er det ikke bedre at vedkommende så henvender sig til et tilsyn som faktisk kan behandle det og holde sagen i fortrolighed hvis det påkræves end at den pågældende går

og kan ministeren så ikke også bekræfte at

kan tilsynet jo kun behandle en lille del nemlig det der handler

tilsynets kompetence til at kigge på sager hvis

at vi laver en lovgivning som pålægger

det uafhængige tilsyn at møde op i kontroludvalget en gang om året og stille sig til rådighed for en snak med kontroludvalget

og derfor har behov for at dele oplysninger med offentligheden hvis man oplever noget

skal det selvfølgelig frem men jeg har allerede redegjort for hvor man skal gå hen

den viden man eventuelt måtte oppebære men jeg vil også gerne sige at det

arbejde i en efterretningstjeneste er og bliver noget andet end det at arbejde andre steder i vores offentlige sektor

bliver det også nødt til at være fordi man der skal kunne håndtere oplysninger på en anden måde end hvad der gælder for andre typer af offentlige medarbejdere

at vi ikke kan tilslutte os

kan de jo også lække til medlemmer af tilsynet hvis det er det de vil det ville da være en noget pænere måde

til offentlige myndigheder at regler og retningslinjer overholdes offentligt ansatte i danmark skal opleve at de bliver taget meget seriøst og bliver beskyttet hvis de ytrer sig om uretmæssige forhold derfor har regeringen bedt en række eksperter komme med anbefalinger til hvordan denne ytringsfrihed for offentligt ansatte bedst muligt sikres disse anbefalinger er nu udarbejdet og er sendt i høring det er klart at vi socialdemokrater ser med stor interesse på disse anbefalinger

er ikke en del af anbefalingerne og derfor

vi ikke støtte forslaget her i dag man skal nemlig ikke tro at man blot kan etablere en sådan ordning så er alle problemerne løst med det dette handler i høj grad om

det er afgørende at vi har de fornødne organisationer og instanser til at følge op det var baggrunden for at etablere tilsynet for som jo netop har afgivet deres første rapport hvor der påpeges en række forhold vi har i den forbindelse aftalt en evaluering af tilsynet og her ser vi socialdemokrater gerne på

kan som nævnt ikke støtte forslaget som vi behandler her i dag vi er meget optaget af at sikre gode rammer for ytringer for pet

for alle andre offentligt ansatte det er også baggrunden for at vi har igangsat et større arbejde på dette område et arbejde der har resulteret i egne anbefalinger fra blandt andet interesseorganisationerne der repræsenterer politiet derfor synes vi at det giver mening at lytte til disse og her er en whistleblowerordning ikke en del af svaret

muligt at fremkomme med kritik internt når der er behov for det af både overordnede og underordnede og af tjenestens handlinger i det hele taget det skal faktisk føles som en forpligtelse at komme med en sådan kritik når der er behov for det man skal turde fremkomme med kritikken uden at dække sig under anonymitet det er ledelsens opgave at skabe et sådant miljø hvis man opretter en ordning der giver mulighed for anonym kritik vil man undergrave muligheden for at skabe et miljø hvor det er en naturlig ting at komme med kritik

dansk folkeparti vil ikke være med til at institutionalisere institutionalisere en sådan holdning

set tror at sfs ordfører også selv var med til at igangsætte

vi ikke indstillet på at støtte dette forslag her og nu men

fald meget gerne arbejde videre på dette område meget gerne sammen med sf forslagsstillere

en snak om meget kendte whistleblowersager men for mig

offentligt ansatte som ikke lige præcis arbejder i efterretningstjenesterne

en afvisning men vi er indstillet på at arbejde videre sammen med de øvrige parter om

ikke bliver kontrolleret særlig meget har et sted at gå hen hvis der sker noget noget hvis der er regler der bliver overtrådt ting

det er også rigtig vigtigt at oplysningerne så kommer det rigtige sted hen og derfor er det også supergodt at sf

skal føre til en mulighed for

er behov for undersøgelser af andre dele af efterretningstjenesternes arbejde end lige lige personregistreringerne som jo altså er det eneste der der bliver ført tilsyn med i dag det er i sig selv også

en temmelig stor udvidelse af kontrolområdet for både politiets

det synes vi i enhedslisten er rigtig positivt det er noget vi har råbt på længe

kritiseret den aftale der blev indgået med blandt

som sagt bliver efterretningstjenesterne kontrolleret meget

hvis man sammenligner med andre lande vi har lige fået en redegørelse om terrorberedskabet som også viser at der

processuelle fejl i efterretningstjenesterne det tror vi i enhedslisten blandt andet har noget at gøre med at der ikke bliver ført et ordentligt tilsyn men det vil altså også være noget

år haft andre sager som har vist

kunne sige tingene højt

som bekendt hele sagen om christianiabesøget og den såkaldte nødløgn som jo startede med at nogle pet agenter følte sig kaldet til anonymt at gå til pressen og berette om misbrug af personfølsomme oplysninger

whistleblowerordning have været rigtig god for

man også have igangsat en egentlig undersøgelse i stedet for at man forlod sig på pressens afdækning vi havde også hele sagen om

påståede civile agent morten storm

hvilket jo altså ikke ville være lovligt efter efter dansk ret og så havde vi endda også endnu en sag som handlede om

jeg tænkte tilbage på den forgangne regeringsperiode så der er god grund til at have en ventil når det kommer til

to meget lukkede myndigheder

af sagen det er jo sådan set det der er signalet her vi ved jo at tilsynet med

oprettet i januar to og fjorten og det er et særligt uafhængigt kontrolorgan der fører tilsyn med at politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste behandler oplysninger om

og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen tilsynet fører endvidere tilsyn med at center for cybersikkerhed

og fjorten skullet kontrollere pets og forsvarets

oplysninger altså på personer men alle andre dele af tjenesternes arbejde for eksempel brugen af agenter aflytning af telefoner overvågning af computere og e mail kan og skal det nye tilsyn ikke kontrollere det nye kontrolorgan har i sit første leveår afsløret at pet i en række sager har brudt regler om behandling af personoplysninger trods begrænset kontrol med tjenesterne i fjorten

at pet i flere tilfælde har overtrådt reglerne ved enten ikke at overholde den overordnede slettefrist for behandling af personoplysninger eller ved at have opbevaret

som ikke længere var nødvendige for varetagelse af tjenestens opgaver det oplyser

har tilsynet derudover modtaget sytten anmodninger fra borgere der ville have tilsynet til at undersøge om pet

det var tilfældet i to sager oplyser ulla

det fører frem til at vi faktisk synes at der er god grund til at etablere en ordning hvor ansatte altså kan henvende sig

baggrund for at sige at det er sket i et antal tilfælde at det ikke

lovgivningen så den frihed den gennemsigtighed

får man først og fremmest signaleret meget kraftigt at

personale i vores tjenester som ikke gør deres arbejde godt nok

de pågældende medarbejdere jeg tror faktisk

endnu dybere mistillidskløft det burde være sådan

være bekymret for om det her forslag hvis det blev

lige nu står vi også lidt midt i et vadested altså

sladretjeneste på nuværende tidspunkt det tror vi heller ikke der er i fremtiden og derfor

som også bestræber sig på at overholde den lovgivning der er

havnede i pressen det er måske ikke den bedste situation og derfor

at vi skulle indføre en whistleblowertjeneste for vores efterretningstjeneste jeg kan oplyse om at man er i gang med det

snowden så der er faktisk andre lande hvor man

kunne de forskellige steder rundtomkring i verden og her var forslaget om

kan gå til tilsynet hvis der er noget de synes

skal undersøges men tilsynet kan ikke behandle andet end persondataoplysninger så det vil kræve en lovændring hvis vi skulle give dem

at kigge på andre ting det kan jeg forstå

der ikke er opbakning til jeg synes det er ærgerligt at vi i det mindste

som man finder som jo i sagens natur ikke kan lægges offentligt frem sådan er det jo med efterretningstjenester men det vil i hvert fald

kontroludvalgets medlemmer som jo også er folketingsmedlemmer en mulighed for at initiere lovgivning

er behov for det for der er faktisk ikke andre veje at blive bekendt med det arbejde tilsynet laver men jeg vil arbejde videre med det og

kommer til også at diskutere et forslag om offentligt ansattes ytringsfrihed

for der er et forslag på vej fra sf om

er det noget der kan belaste et offer og også pårørende ganske meget derfor er jeg fuldstændig enig med sf i at det er vigtigt at vi

er ikke ret lang tid siden at folketinget vedtog et samlet regelsæt om det der vedrører tilhold opholdsforbud og bortvisning i det der blev kaldt

hele formålet med loven var jo at styrke indsatsen for at beskytte personer

der definerer hvordan vi forstår

det lovgivningsmæssige værn som hvis jeg husker ret et enigt folketing er blevet enige om

også behandlede spørgsmålet om hvorvidt der skulle indføres en strafbestemmelse om præcis

en ordning med polititilhold i virkeligheden indebærer en bedre beskyttelse af ofrene og den forurettede

kan ikke få øje på hvad der skulle have have forandret sig

behov for at politiet reagerer hurtigt så chikanen kan stoppes

at parterne kan få hjælp til

adskilt fra hinanden af hensyn til

et princip som der skal være tungtvejende grunde til

derfor afviste man også i forbindelse med vedtagelsen af tilholdsloven i to

type af sager i det ligger der jo et oplagt dilemma

oplever jeg jo relativt ofte at der fremsættes forslag i enten offentligheden eller her i folketingssalen

en eller anden form for kriminalitetsform

og som man derfor ønsker at fastsætte tidsfrister omkring problemet er jo

der arbejder med tilhold i de nye regler og rigsadvokaten har efter lovens vedtagelse udarbejdet nye retningslinjer om behandling af sager om tilhold

herunder at det er muligt at et tilhold kan udstedes

så at sige at sløre hvor offeret

at leve i skjul på grund af chikane

også mulighed for at udstyre offeret med en overfaldsalarm hvis der ud fra en konkret politifaglig vurdering er behov for det så er der spørgsmålet om muligheden for at skifte

identitet i særligt grove sager den mulighed findes

noget der kun skal ske i helt særlige tilfælde men jeg er glad for at vi har regelsættet til at det kan ske summa summarum

det er et væsentligt kriminalitetsområde og dem er der desværre

den lov der gælder på området er ikke særlig gammel og

et fokus på at være sikker på at de faktisk også bliver brugt

i øvrigt kulturelt og samfundsmæssigt

få sagt fra over for dem der mener at de med social kontrol eller andet skal bestemme over andre menneskers liv det

en lang sagsbehandlingstid og mange andre problemer i forbindelse med deres sager

har voldsomme konsekvenser for dem og jeg tror virkelig de har brug for en tilkendegivelse af at der skal ske noget mere og jeg kender udmærket godt

sf var med til at få nedsat det udvalg sf havde det beslutningsforslag i folketingssalen

som førte til den endelige lovgivning så har ministeren ikke et eller andet vi kan opmuntre de her

at skifte identitet ja men så vidt skulle vi helst ikke komme

her bekæmpet inden det er så slemt for den

i forhold til relevante behandlingsmuligheder ja

forsmået psykisk syg

så relevante behandlingsmuligheder

det her beslutningsforslag men det kan selvfølgelig forbedres eller også kan jeg

straffeloven som entydigt definerer

så er nogle der falder ved siden af for der er mange former for

har jeg hørt der ligefrem sender blomster

og det er da meget rart i starten men når når alle vaser er fyldt

ikke gå for lang tid men men der hvor

politiets sagsbehandling af dem for

må sige at jeg fra mit tidligere liv

mine kollegaer tager det meget alvorligt

indklagede og snakker med ham og og finder ud af

hvis først man har kørt ud til vedkommende en fire fem gange hver gang han har

dør meget hurtigere end hvis den ligger og venter i to måneder

får en eller anden juridisk dom og måske

en bøde som han alligevel ikke betaler så tror jeg

at politiet er derude en fire fem gange eller at man bliver taget nogle gange mens man er i gang

sagen skal pakkes hurtigt

er i hvert fald noget der er værd

at alle danskere skal kunne føle sig trygge i deres hjem i deres lokalområde og når de færdes på gaden og bliver man udsat

det skal vi naturligvis ikke acceptere vi socialdemokrater er meget enige i at ofre for

kræver særlig opmærksomhed i politiets arbejde

er ingen tvivl om at det er et område hvor der førhen

der har været usikkerhed om hvordan politiet skal

i to tusind og tolv ændrede vi lovgivningen på området så loven i højere grad beskytter ofrene for

bliver politiets beføjelser udvidet og ofrenes mulighed for at få hjælp bliver styrket

bestemt et område der har været og stadig er meget opmærksomhed

skal behandles og politikredsene rundtom i landet melder om at det er blevet nemmere at håndtere

de generelt bliver prioriteret højt samtidig har politiet implementeret nye redskaber så de nemmere kan vurdere i hvilke sager der er akut brug for hjælpeforanstaltninger til offeret eller tiltag over for gerningsmanden alt sammen er for at sikre at ofrene hurtigst muligt kan få den nødvendige hjælp vi skal støtte

derfor har vi iværksat en række initiativer

de forslag der præsenteres her i dag

karakteriseres ved en særlig type adfærd og aktiviteter der påføres et andet menneske

når stalking ender med med at blive så voldsom

den der er forulempet adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs men lægges disse mange handlinger sammen kan de opleves som angstfremkaldende

et andet menneskes liv man skal huske

der ofte er en længerevarende historie der ligger bag og som har udviklet sig på forskellig vis hvor en tiltagende chikane kan ende med at nedbryde et menneske hvor frygt præger hverdagen i danmark

men i marts to tusind og tolv trådte en ny lov lov om tilhold opholdsforbud og bortvisning i kraft da den blev indført kom der

defineres der er ikke tvivl om at lovgivning er et skridt på vejen i arbejdet for at skabe et bedre juridisk grundlag for

er et helt klart og godt redskab til at blive klogere på fænomenet

at bekæmpe dette dansk folkeparti har tidligere stillet spørgsmål til ministeren om

i forbindelse med satspuljeforhandlingerne og her har vi gentagne gange

flere år fremført vores ønske om at styrke indsatsen

så sent som ved den sidst indgåede satspuljeaftale

forening ikke tilgodeset til trods for at de faktisk

havde ydet en fin indsats for at hjælpe

så begrundet på forskellig vis

men må i samme forbindelse også nævne at det netop er et bevis på hvor svært det er blevet at komme i betragtning til satspuljemidler

større med årene og ikke tilføres nye midler det er en meget sårbar pulje og og det går ud over mange fine initiativer som kan være med til at gøre en forskel i udsatte menneskers tilværelse

i det forslag som behandles nævnes det at der skal indføres en paragraf om

i givet fald være med til at sikre bedre mulighed for at håndtere sager om

det ser dansk folkeparti positivt på de andre forslag der skitseres

klarlagt hvad der er muligheder for i dag samtidig med får uddybet forslagene alt i alt er der rigtig mange punkter

anbefalet den model med tilhold som vi benytter i dag

en egentlig strafferetsbestemmelse og den model vil vi radikale gerne holde fast i desuden er det mit indtryk at politiet de sidste par år har fået mere fokus på området selvfølgelig er det et blandt mange politifaglige

synderlig stort fokus på området til i de senere par år at være kommet godt efter det

gerne drøfte forslag om at sikre bedre viden hos vores fagfolk

og bedre hjælp til ofre generelt set for

et par elementer her i forslaget som vi er lidt skeptiske over for

nogle forsøg med gps fodlænke men hvis vi skal til at bruge det specifikt i forhold til tilhold er

jo altså en rimelig voldsom skærpelse af tilholdet fordi man bliver overvåget fire og tyve syv

ikke lægge det ind som sådan en lille del af et samlet forslag

tidsfrister der findes

sagerne gik hurtigere

i det dilemma at hvis man skulle have særtidsfrister for alle mulige forskellige sagstyper som også kunne være lige så frygtelige som

vi skal behandle nogle hurtigere svaret er jo

stedet skal blive bedre til at speede den generelle sagsbehandlingsproces op det må være der vi sætter ind ikke ved at at lave

jeg kan læse at sf vil finde finansieringen i i offerfonden

hvis man gør et meget stort indhug i den her offerfond bliver der bare færre penge til

i sin ordførertale så for at opsummere vi radikale deler selvfølgelig intentionerne andet ville være mærkeligt vi deler intentionen om at vi skal fortsætte med at blive bedre til

danskere borgere i danmark som bliver udsat for

sagsbehandlingstid det er ikke kun for så vidt angår stalkingofre vil jeg sige det er

også alle mulige andre ofre for personfarlig kriminalitet og der har vi en generel opgave i at forsøge at nedbringe sagsbehandlingstiden i enhedslisten er vi noget bekymrede for at sætte særlige deadlines for enkelte tilfælde af kriminalitet

ud i en længere sagsbehandlingstid men vi vil meget gerne være med til at se på sagsbehandlingstider generelt

vi synes at det er helt rigtigt at der er behov for en specifik

har efterhånden udviklet sig sådan på det her område at man snart ikke kan komme uden om det så

vi vil meget gerne være med til at diskutere hvordan den præcis skal udformes og så videre det er jo lidt mere teknisk end som så men hensigten er vi enige i det samme gælder

ønsket om at oprette netværk til støtte for ofrene det findes jo heldigvis allerede mange steder det er muligvis også mere en civilsamfundsopgave eller en kommunal opgave end det er sådan en egentlig justitsministeriel opgave at oprette

intentionen er vi er vi fuldstændig enige i det samme gælder identitetsskifte og mulighederne for det her vil vi også gerne påpege at der

økonomisk støtte til det hvis det hvis der er behov for det de alternative strafformer er

prøve at arbejde med så man i højere grad kan forebygge

en smule uproportionalt at begynde

et forslag om at tage fra en offerfond som vi meget nødig ser at man begynder at tage midler fra

den fonds midler jo hurtigt få få ben at gå på og

og vi vil meget meget gerne være med til at diskutere hvordan vi bærer nogle af de enkelte elementer videre

og benytte gps fodlænker jeg vil sige det sådan at jeg

synes at det er et ualmindelig sympatisk og godt gennemarbejdet forslag

det kan ske på rigtig rigtig kort tid derfor er det også fuldkommen afgørende at der hurtigt bliver sat ind når man har sager

de også tager for lang tid spørgsmålet er

her fra salen til at støtte forslaget

måske stadig væk ikke helt er gearet til at

det lyder umiddelbart dyrt og muligvis heller ikke som noget der kan rummes

fordi det er omkostningstungt

vi synes at forslaget på alle mulige

at fremsætte det første beslutningsforslag som faktisk

og de nye teknologiske muligheder vi har

videooptagelser konstante

som hele tiden efterlader offeret med en følelse af at gerningsmanden jeg ved hvor du er jeg ved hvad du laver jeg overvåger

du kan ikke slippe fra mig det er en stor belastning

mange af de her ofre ryger fuldstændig ud

en og tyve personer som bliver berørt af det her her voldsomme problem

der al mulig grund til at gøre

så er oplevelsen at myndighederne ikke er gearet til det her så er oplevelsen at der ikke er værktøjer nok til at kunne stoppe

fint at vi måske kan arbejde videre med nogle af elementerne i forslaget

og det ville være rigtig godt hvis justitsministeren tog et møde med foreningen for at få en fornemmelse af hvad det er man står i jeg ved ikke hvor længe siden det er at venstres ordfører karsten nonbo har været

er gerningsmændene i de her sager kan man altså ikke bare troppe op ude ved

og sige hey det er ulovligt det du har gang i

ved høringen i folketinget blev det fortalt at dem som havde

og som havde svært ved at forstå og tolke andres signaler

behov for at der kommer politi ind over og at der falder domme og man kan sætte

for at kunne blive mere klare på hvornår politiet skal skride ind og hvad det er de skal skride ind over for

det en lille smule er en underkendelse af de problemer som ofrene sidder med

for mange blomster fra en som man ikke har lyst til at modtage blomster fra der er andre lande som har defineret

hændelser der er egnet til at skabe utryghed og angst

den enkelte og en adfærd som er uønsket og det må være rimeligt hvis man siger nej tak til en adfærd

i fred fra den socialdemokratiske ordfører hørte vi en

ting som er blevet lavet det er fint at der er kommet noget lovgivning

også mange er rigtig glade for men det støder også mod den virkelighed man som offer oplever nemlig at der er ting som som ikke fungerer så godt

som som støttede enkeltelementer

hele forslaget for den sags skyld der er en udfordring

jeg er enig i at vi ikke skal pålægge domstolene snart den ene og snart den anden målsætning om om

for at få en gerningsmand til

stoppe at der er en hurtig reaktion og så går det ikke at det tager måske tre måneder

er nogle der påstår at det er et stort indhug i offerfonden det har jeg svært ved at se

er sat i gang under justitsministeriet der kunne man bare inddrage det her og få undersøgt det nærmere

i justitsministeriet så vi kan blive klogere på økonomien og se hvem der har ret i forhold til det og så vil jeg arbejde videre og se om der kan skabes flertal for enkeltelementer

det sker da heldigvis stadig væk og for hver sag der kan stoppes

alvorligt problem og ordføreren har ret i at at det bliver værre for der er netop flere muligheder

bare det der med at give til kende jeg ved hvor du er jeg ved hvor du bor allerede der har du utrygheden og så

set lige meget om man sender blomster eller om man sender tidsler eller eller hvad pokker man gør det

så jeg et tilsagn fra venstre om at vi meget gerne

på det så selvfølgelig er det en vej der skal gås jeg siger bare at nogle af de eksempler jeg har hørt om fra dansk anti stalking forening er voldsomme og de overgår

vil jeg sige i forhold til hvor raffinerede de her mennesker er i forfølgelsen af andre mennesker der skal noget helt andet

her ofre og det er det nuværende system altså ikke særlig godt gearet til